nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om

den nye lokaliseringsplan gennemføres for at tilpasse antallet af lokationer og kvadratmeter til det nuværende og fremtidige antal medarbejdere i skat og for at opbygge fagligt stærke enheder der kan håndtere de opgaver

som skat står over for det er afgørende for at sikre skatteprovenuet i en fremtid der er stadig mere globaliseret og teknologibaseret og desuden for at realisere de effektiviseringer som skat har stået over for siden fusionen i to tusind og fem en fusion som den daværende vk regering jo som bekendt var arkitekt bag jeg går derfor også ud fra at venstre er enig med regeringen i at det er nødvendigt at lave en tidssvarende lokalisering af skat og at dette i sagens natur betyder færre skattecentre det har dog samtidig været en helt klar præmis for regeringen at skat også fremover er en landsdækkende virksomhed og at planen

forholdsmæssige regionale fordeling af antallet af medarbejdere i skat en lokaliseringsplan som har til formål at opbygge større og stærkere faglige enheder betyder dog nødvendigvis at nogle centre må lukke det kan ikke være anderledes konkret lukkes elleve centre ved valget af disse centre og placeringen af de tyve fremtidige hovedadresser har regeringen haft fokus på at sikre en fornuftig spredning af skats arbejdspladser i forhold til de enkelte landsdele men det er afgørende for mig at slå fast at der sker ingen nye afskedigelser som følge af det

andre statslige arbejdspladser regeringen så tænkt sig at tilføre

taget skyldige hensyn til at skat er repræsenteret bredt i hele landet og balancen mellem regionerne er opretholdt og faktisk er det jo sådan at hvis man vil anlægge et helhedssyn kan man se at der i to tusind og tyve både i andel og numerisk vil være flere medarbejdere placeret i det man i landsplansregi

chancen for det kan andre store firmaer også finde ud at lægge afdelinger på forskellig måde så man kunne have placeret

skatteafdeling i svendborg

vi bare konstatere at regeringen skolder sydfyn og svendborg i den her plan

gråt i gråt er det jo ikke selv set med fynske briller men samlet set er jeg bare nødt til at fastholde

til urbaniseringen eller koncentrationen af statslige arbejdspladser i de store byer tværtimod vil det være sådan at der både andelsmæssigt og antalsmæssigt vil være flere skattemedarbejdere i det man kalder udkantsdanmark i to tusind og tyve end

enkelte ting med når nu man gennemfører sin politik så er det jeg vil sige

påstår her at det er nok

statslige arbejdspladser i forbindelse med omstruktureringen af skat det er kun region hovedstaden samtlige andre regioner

region nordjylland som er neutral så jeg ved ikke helt hvor det er ministeren

i forhold til at sikre en udflytning af statslige arbejdspladser som kan være med til at understøtte flere private arbejdspladser

til at understøtte lokale skatteindtægter som rapporter viser betyder utrolig meget for

hvor familierne bosætter sig her er bare et område hvor ikke

oplagt at regeringen bare var en lille smule ambitiøs

en eneste medarbejder der skal afskediges som følge af det derfor

væsentligt hensyn jo været at medarbejderne kunne transportere sig selv til deres nye arbejdssted og det har selvfølgelig også spillet en rolle vi har ikke bedt folk om

er nogle af de steder hvor man bevarer sit skattecenter

se anderledes på det end man gør hvis man alene ser på det fra svendborg det er en sølle trøst for svendborg men vi kan ikke have færre skattecentre uden

om at reducere antallet af kvadratmeter så det passer til det antal medarbejdere der er

i fremtiden for det andet har det været en klar præmis at skat også fremover skal være en landsdækkende virksomhed sådan har det altid været og

vil det også være i fremtiden samtidig tager planen også hensyn til at de fleste skattecentre placeres hvor der er en stor koncentration af borgere virksomheder og medarbejdere og gode infrastrukturforhold det sker både for at sikre en effektiv varetagelse af de kunderettede opgaver på indsats og inddrivelsesområdet og for at kunne fastholde de nødvendige medarbejdere det handler kort og godt

at tage hensyn til borgerne og til skats medarbejdere og sikre at medarbejderne også fremover

gode pendlerforhold for det tredje er det et

hensyn at lokaliseringen spiller sammen med den moderniseringsproces som skat i forvejen er i gang med det forudsætter at skat opbygger større og stærkere og mere specialiserede enheder som kan understøtte øget kvalitet i og udvikling af opgaveløsningen derudover er færre og større enheder selvfølgelig også en væsentlig forudsætning for at skat kan realisere de forudsatte effektiviseringer lokaliseringsplanen bidrager således med en huslejebesparelse og med stordriftgevinster på over hundrede million kroner årligt fra to tusind og tyve det er mange penge som vi ellers ville skulle finde andre steder i skat

ved hvor mange statslige arbejdspladser der er for skat i københavn eftersom det nok er

hvorimod han har henvist til skatteministeren i det her spørgsmål derfor

oversende det opdrag er blevet givet i forhold til placeringen af de her skattecentre hvad er det der skal

forståeligt at ministeren mener at der skal være så mange statslige skattearbejdspladser i københavn er det motorveje eller er det tid

pludselig ind og prioriterer hvilke dele af landet man tror på og hvilke dele af landet der skal have statslige arbejdspladser og det er da noget af et signal at sende til private virksomheder som man man ønsker at tiltrække til nogle af de områder hvor man så dermed siger at der er tilkørselsforholdene

var et af hovedparametrene ud af de tre som ministeren nævnte

gerne spørge ministeren vil ministeren oversende det prospekt man har givet i forhold til den nye struktur til landdistriktsudvalget

vi kan forstå på landdistriktsministeren at det er med skatteministeren vi skal gøre det vil ministeren oversende det prospekt for det går vi ud fra at ministeren har lavet når nu det er noget man vægter så højt i den her regering

de her skattecentre der er nogle steder vi har aftaler frem til to tusind og ni og tyve og

vi skal betale i husleje under alle omstændigheder og jeg går ikke ud fra at man flytter skattecentre

og så bliver ved med at betale flere millioner kroner i husleje så synes jeg ikke

når jeg siger at vi har taget hensyn til at vi ønsker at skat skal være en landsdækkende organisation og derfor opretholder nogle skattecentre som også er mindre end dem som man fra en strengt skattefaglig

jo derfor at jeg synes det er afgørende at holde fast i at skat i højere grad i to tusind og tyve både numerisk og som andel vil være repræsenteret i småbyregionerne

om herre thomas danielsen og i øvrigt herre erling bonnesen ikke anerkender at det er tilfældet men det er jo faktisk den vej

øvelse hvor man jo lukker og slukker jamen det var bare ærgerligt det var der ikke mere at gøre ved det er jo en ren tilståelsessag og det står i skærende kontrast til det som jeg tror at næsten alle partier og politikere sagde i

især ved omrokeringer af statslige arbejdspladser har man jo muligheden for at få tilgodeset lige præcis det kriterium at man skal styrke placeringen af statslige arbejdspladser for eksempel i det man kan kalde yderområder

jo nærmest ramt ved siden af skiven på den her så det er en ren centraliseringsøvelse det er landet i

så vil der være flere i to tusind og tyve og det skyldes jo at vi opretholder skattecentre

som maribo grenaa thisted hjørring

og derfor er det jo bare at at herre erling bonnesen

vegne af sydfyn

være flere skattemedarbejdere i landdistrikterne i to tusind og tyve end tilfældet er i dag

også derfor at ministeren kører det her som ren tilståelsessag nu kan vi så bare konstatere at det er ærgerligt som ministeren selv udlægger det og der er nok ikke mere at gøre ved det end at opfordre til det

hvilke andre statslige arbejdspladser har regeringen til hensigt at placere i svendborg

der ikke længere fra struer til herning end der

men mener ministeren at det her er en ambitiøs omlægning af skats struktur set med landdistriktsbriller og er det noget som ministeren ville tro hvis

med den rapport der nu ligger fra skat at afbalancere de her hensyn så vi får en effektiv skatteforvaltning i danmark hvor vi ikke bruger pengene på tomme kvadratmeter men på en egentlig indsats at vi fortsat er en landsdækkende organisation og hvor vi sikrer at medarbejderne

i landdistrikterne samlet set betyder planen således at andelen af skats medarbejdere frem mod to tusind og tyve falder i hovedstadsområdet odense aalborg trekantområdet og i de mellemstore byregioner mens andelen stiger på det øvrige sjælland i den nordlige del af østjylland og i småbyregionerne altså en relativ stigning af arbejdspladser i de områder af danmark som ofte har det sværest med den nye lokaliseringsplan holdes der samtidig fast i at skat

fremadrettet har en væsentlig større andel af sine arbejdspladser placeret uden for hovedstaden end det der gælder for staten i øvrigt jeg synes derfor det er glædeligt at vi med den her plan har formået

sikre et fagligt stærkt skattevæsen der kan håndtere fremtidens opgaver og udfordringer samtidig med at planen bidrager positivt

set ud fra en rationel betragtning som ministeren

gårsdagens samråd burde man ikke lægge skattecentre ude i landdistrikterne

bryster man sig af at man trods alt ikke centraliserer alle statslige arbejdspladser

at det alene er region hovedstaden

får flere statslige arbejdspladser

også bruger de samme tal for derfor

hvor mange stedbundne arbejdspladser er der i skat det er der helt klart tal på og det ved ministeren

ministeren vil svare på hvor mange stedbundne arbejdspladser det er som gør

skattefaglig og økonomisk rationel kalkule skulle man ikke have opretholdt de små skattecentre men det har vi valgt at prioritere fordi skat skal være en landsdækkende organisation det var det jeg sagde

det var ikke det som herre thomas danielsen

hensyn til at skat fortsat skal være en landsdækkende organisation

man skal måle på når man måler rundtomkring i landet det kommer vel an på om man måler på

steder hvor der er aftaler frem til to tusind og ni og tyve og huslejen er betalt de økonomiske

betragtninger kommer da an på om man måler på husleje sygefravær loyalitet

og mange andre parametre som taler for landdistrikterne

jeg mener kunne ministeren hvis han

en lille smule mere ambitiøs

statslige arbejdspladser fra skat ude i resten af landet vi havde i venstre rigtig gode erfaringer med udflytning

at regeringen er i færd med at centralisere flere og flere af dem

herre thomas danielsen igen og igen at ingen medarbejder skal afskediges og

venstre er enig i at når man ikke

det vigtigt at tage hensyn til at de har mulighed for at transportere sig hen

i meget skærende kontrast til de skåltaler og

udmeldinger der jo kom i valgkampen sidste gang

nogle fine flotte valgtaler

men også at skat skal være en landsdækkende organisation

fyringsrunde men en lokaliseringsplan hvor vi tager højde for at medarbejderne kan komme hen på deres nye arbejdssted for så vidt angår de omtrent en hundrede medarbejdere der får et nyt arbejdssted

herre erling bonnesen helt fritaget for at skulle gøre og det afspejler sig vist også i

danmark i balance og at man skal gøre noget for også at styrke vækst og beskæftigelsesmuligheder

uden for de store byer så kan man da ikke fortænke

for at få placeret de her skatteafdelinger i svendborg når det nu er muligt

regeringen ville det vil man ikke så nu har vi fået leveret det endelige bevis

sådan at

sammenlægge for at undgå tomme kontorlokaler

vi skal opnå men kan ministeren ikke blot garantere at man selvfølgelig ikke flytter skattemedarbejdere eller skatteafdelinger hvis der er en husleje der skal betales i mange år ud i fremtiden så den her store millionbesparelse måske bliver tredive

det vil foregå gradvis over de kommende år og vi når de målsætninger vi har i to tusind og tyve med den plan vi har lagt frem og sparer hundrede million kroner i husleje

sidste efterår blev redningsberedskabets strukturudvalg nedsat med henblik på at analysere redningsberedskabet og komme med et oplæg til en strukturreform af det samlede redningsberedskab og som det nok er spørgeren bekendt

er det arbejde ikke afsluttet endnu hvis man ser på redningsberedskabet i dag har danmark et velfungerende redningsberedskab der både løser de daglige og lokale opgaver samt de større og landsdækkende hændelser og det er mit ønske at en reform af redningsberedskabet bidrager til et robust og effektivt redningsberedskab hvor samspillet sammenhængskraften og ressourceudnyttelsen

det er samtidig mit mål at skabe en langtidsholdbar økonomisk ramme der kan skabe ro i redningsberedskabet og medvirke til udvikling af dette strukturudvalget har blandt andet fokus på at sikre grundvilkår der understøtter frivillige og deltidsansatte brandfolks

grundvilkårene for den frivillige indsats er selvsagt afgørende for denne helt særlige frivillighedstradition der eksisterer i sønderjylland og jeg ser fortsat et dansk redningsberedskab med sønderjyske frivillige jeg skal dog understrege at det er kommunerne der er ansvarlige for organiseringen af de kommunale redningsberedskaber

mange andre steder

på trods af at de fire sønderjyske kommuner udgør otte procent af

procent af de samlede omkostninger til redningsberedskab i i hele danmark og det er jo også derfor jeg har spurgt om en garanti fra ministerens side og der håber jeg

så også vil give en garanti for at den nye beredskabsplan ikke bryder med den en hundrede og tredive årige tradition vi har for frivillige brandværn i

indikationer på at den model kan man ikke få lov til at bevare i fremtiden

ville sige det kan ikke komme på tale jeg vil gerne give en garanti til de sønderjyske kommuner

de sønderjyske frivillige brandværn som jo er organiseret

også kan kan gøre det fortsat så kunne vi få den frygt væk så skulle vi ikke have folk der går rundt i usikkerhed

at ministeren vil give

vigtigt at sige at strukturudvalget

fokus på at sikre grundvilkår der understøtter frivillige og deltidsansatte brandfolks fortsatte engagement og som jeg også var inde på

frivillige brandfolk i det sønderjyske de gør en rigtig flot indsats

jeg gerne kvittere for men jeg synes også at vi skal give mulighed for at udvalget nu gør sit arbejde færdigt med klart fokus på at vi også skal have frivillige brandmænd i fremtiden og at det altså er et kommunalt ansvar

sammensætte beredskabet og det er jo noget af det vi også meget gerne vil have

er jo fint nok men der er jo en helt særlig model i de fire sønderjyske kommuner

strukturudvalg som ministeren har nedsat kommer med en anbefaling der gælder hele landet uden egentlig at tage højde for den egenart der er i sønderjylland og derfor håber jeg stadig væk at ministeren vil give en garanti for at sønderjylland kan få lov til at

det der skaber usikkerhed ministeren vil ikke give en garanti for at den egenart der er i sønderjylland på beredskabsområdet med frivillige brandmænd også kan eksistere fremover men ministeren ønsker at fastholde en usikkerhed indtil strukturudvalget er

hvis ministeren er enig så lad os da

at kommunerne har et stort ansvar for hvordan man organiserer sig lokalt så

tage jahatten på i stedet for

sige at jeg med glæde har sagt ja til

indrettes til vi har valgt at sige

en model så der nærmest bliver to centre i ét altså ideen med et udrejsecenter er jo at man

på tålt ophold og som er kriminelle

portvagt hvor der skal være døgnbemanding

have på de andre asylcentre men også en afdeling hvor almindelige asylansøgere som blot har fået afvist deres sag skal være

tage hensyn til at der både skal ombygges at der skal renoveres at det skal købes at der skal etableres sikkerhed og at man skal tage hensyn til hvordan man generer naboerne mindst muligt

så den til og fragående trafik fra centeret ikke kommer til at genere så meget så de fem

heller ikke været tanken at det skulle det

et udrejsecenter for afviste asylansøgere på sjælsmark kaserne mellem allerød og hørsholm kommuner

ikke har haft noget beslutningsgrundlag

ønsket at få den undersøgt forinden men bare har lukket øjnene og fastholdt

skulle ligge på sjælsmark kaserne

koster hvad vil det koste at etablere det på sjælsmark kaserne kontra hvad

koste hvis man for eksempel omdannede en anden kaserne eller man omdannede et allerede eksisterende asylcenter til

jeg vil kvittere for at det korte svar er nej og dermed at det ikke kan realiseres for de fem og tredive million kr som justitsministeren ellers selv har antydet i et samråd

i folketingets retsudvalg det er jo fint nok at få det

det vigtige er ikke at ende på et bestemt beløb

er kassen bare sådan bundløs for den her regering jeg synes også man plejer

skal koste i dag siger man at man regner med det er i omegnen af de halvfjerds million

også inklusive udgifterne til oprensning af den forurenede grund eller hvor meget anslår man at den del vil koste når nu det er at forsvaret skal have i hvert fald fem og tyve million

ikke går blandt alle andre asylansøgere

været en proces man har skullet finde ud af hvor sådan

i givet fald skulle indrettes man har fundet og lagt sig fast på en lokation som så er blevet sjælsmark kaserne

med justitsministeren sidst og hvor justitsministeren meddelte

foretaget sig noget for at rette op på den dårlige dialog og sådan har det her bare kørt og det er

man vil ikke oversende nogen oplysninger

der findes ikke noget beslutningsgrundlag og i dag kan man så sige

hvori man redegør for hvordan beslutningen om

at etablere et udrejsecenter på sjælsmark kaserne kan realiseres for de halvfjerds million

om altså spørgsmål nummer 2 er det inklusive de udgifter der vil være forbundet

at problem med noget jord som skal oprenses så udvikler det sig jo og det

vi ikke lige nu kan sige hvad den endelige

jo et notat fra udlændingestyrelsen fra niogtyvende januar to tusind og tretten hvor man taler om tredive million

et andet notat fra udlændingestyrelsen tilbage fra december to tusind og tretten

notatet tilbage fra to tusind og elleve fra ministeriet for flygtninge og indvandrere

vel egentlig også det der har præget hele den her proces altså at regeringen bare

en beslutning uden at inddrage de lokale og uden egentlig at lave økonomiske vurderinger af hvad omkostningerne kan være derfor vil

hvad det må koste at etablere det her udrejsecenter

men på et tidspunkt hvor man ikke havde lagt sig fast på hvor et center skulle ligge

noget overblik over

det er mange flere end der var lagt ind i de foreløbige beregninger efter de foreløbige tanker

til at beløbet er blevet noget større

og vi anslår altså lige nu at det beløber sig til i alt

sådan set også fokus på det der er hele problemet i den her proces nemlig at regeringen har trukket ned over hovedet på den lokale befolkning på den lokale kommunalbestyrelse og ikke mindst på de mennesker der er naboer til området

er tale om syv hundrede understreger det jo også at det beslutningsgrundlag regeringen ikke har villet oversende til folketinget

eksisteret på noget tidspunkt man har ikke vidst hvad det var for en opgave man forsøgte

bare høre ministeren igen vil ministeren oversende beslutningsgrundlaget og det nyvurderede beslutningsgrundlag og giver det anledning til at man nu vil inddrage kommunalbestyrelsen og naboerne når det her center bliver så markant større end det man oprindelig planlagde dengang man sagde at man ikke behøvede at inddrage

skal pengene tages fra altså under den her regering er udgifterne til flygtninge og indvandrere jo i forvejen eksploderet vi bruger i dag markant flere penge på det område end vi gjorde tidligere hvor skal pengene tages fra og hvad er den øvre smertegrænse det må man da som minimum have gjort sig overvejelser om nu man insisterer på at se fuldstændig bort fra økonomien

at der også at man hurtigt og effektivt kan få

giver mulighed for at opdage celleforandringer som kan være forstadier til kræft formålet er at starte behandlingen tidligere inden forstadierne eventuelt udvikler sig til kræft

det selvfølgelig også vigtigt når man så har screeningsprogrammer

de fungerer og at kvaliteten er i orden de kvinder som er omfattet af programmerne skal kunne have berettiget tillid til at de planmæssigt bliver kaldt ind at de celleskrab som der bliver foretaget er gode nok til efterfølgende analyser og at regionerne følger

hvis alt ikke er som det skal være alt andet vil være fuldstændig uacceptabelt regionerne overvåger screeningsprogrammerne ved hjælp af en såkaldt klinisk kvalitetsdatabase den seneste årsrapport fra den kliniske kvalitetsdatabase viser bla

at flere sygehusafdelinger og flere i praksissektoren ikke lever op til de måltal som den regionale styregruppe for kvalitetsdatabasen har formuleret

jeg bedt sundhedsstyrelsen om at drøfte kvaliteten af screeningsprogrammet med regionerne og relevante fagpersoner herunder ikke mindst hvordan regionerne vil sikre de nødvendige kvalitetsforbedringer

om at jeg har en klar forventning om at regionerne sørger for at der kommer til at ske markante kvalitetsforbedringer på de sygehusafdelinger og i praksissektoren hvor kvaliteten ikke

deltagelsen i screeningsprogrammet skulle øges og at det var et stort problem at vi i danmark ikke var hurtige nok til at opdage kræft herunder livmoderhalskræft

det kan man jo kun være enig med ministeren i men sundhedsstyrelsen anbefalede jo allerede i to tusind og tolv at der skulle komme nogle tiltag for

gøre noget ved den faldende deltagelse på det her område og derfor er mit helt simple spørgsmål hvad den her regerings sundhedsminister har foretaget sig fra to tusind og tolv til to tusind og fjorten

at sikre at deltagelsesprocenten blev øget når ingen regioner på nuværende tidspunkt

så sent som i går faktisk har andenbehandlet et lovforslag som vil give mulighed for erstatning

screeningsordningen det fokus og den opmærksomhed betyder selvfølgelig noget for lysten til at deltage i programmet

er der så opfølgningen på de prøvesvar som er givet som

jo også betyder noget for omtalen tilliden trygheden og dermed

som ministeren også henviser til blev offentliggjort i juni to tusind og tretten den konkluderer at der er store problemer på en række områder både for så vidt angår sygehusafdelinger og i forhold til praksissektoren og af det svar som ministeren så oversendte til sundhedsudvalget fremgår det

juni to tusind og fjorten finder ministeren anledning til eller føler trang til at bede sundhedsstyrelsen om at tage et møde med de

skulle der gå et år for det

det til at fungere bedre årsrapporten og tolv som blev offentliggjort i juni og tretten konkluderer at der er nogle måltal som

jo blandt andet det jeg har bedt sundhedsstyrelsen om at drøfte med regionerne hvordan kan vi sikre at der sker de kvalitetsforbedringer som skal til for at vi når det niveau som

skulle vi ikke bede sundhedsstyrelsen om at indkalde regionerne og nogle andre faglige eksperter til et møde skulle der virkelig gå et år før man begynder at reagere på at der er nogle kvalitetstal som ikke er som de skal være at der er et problem i forhold til faldende deltagelse det er godt nok at reagere langsomt

at jeg involverer mig i det derfor har jeg involveret mig i det men grundlæggende er det regionerne som har det ansvar ligesom vi jo også har involveret os i den situation med de mange ufrivilligt frameldte og ligesom

os i det her med opfølgningen på prøvesvarene hvor

i foråret to tusind og tolv lancerede regeringen en handlingsplan for at lette erhvervslivets byrder væsentligt på de områder hvor virksomhederne oplever de største udfordringer

består af repræsentanter fra erhvervslivet og relevante organisationer giver os bud på hvor skoen trykker og kommer med forslag til lempelser regeringen har forpligtet sig til at svare efter et følg eller forklar princip og det indebærer at vi enten gennemfører forslagene fra virksomhedsforum

gode resultater vi har blandt andet hævet grænserne for hvornår cirka

virksomheder skal indberette og afregne moms så langt flere virksomheder nu kan nøjes med at indberette moms halvårligt frem for kvartalsvis

lavet en erklæringsstandard som er målrettet mindre virksomheder og som er billigere end egentlig revision derudover har vi lanceret og udbygget en lang række digitale løsninger så virksomhederne hurtigere kan indberette relevante data hvad enten det handler om anmeldelse af fødevarevirksomhed husdyrregistrering eller udbetaling af løntilskud tilskud til fleksjob eller alt muligt andet regeringen har i alt modtaget cirka

vi har svaret på de to hundrede og fem af forslagene og forpligtet os til helt eller delvis at gennemføre de en hundrede og fem og tres af dem svarende

cirka tres procent af forslagene er allerede blevet implementeret og har altså været med til at lette virksomhedernes hverdag

både hos store dele af erhvervslivet men også

ministeren mener at man kan speede

i dybden med med tingene således at vi hurtigt får klaret

ikke bare er noget overfladebehandling der foregår og derfor

på den meget korte bane for at

det er i det hele taget administrative lettelser i meget stor stil herunder blandt andet også forslag om at vi frem til to tusind

vi er i fuld gang

jo ikke fortælle hvordan regeringen fremadrettet skal undgå love og regler

drukne i nye skatter nye afgifter

ved fremtidige regler og love som regeringen vil vil indføre

er der så nogle steder hvor regeringen og

finansielle område for at sikre at vi ikke havner i samme suppedas igen

den finansielle krise og det betyder selvfølgelig

noget vi må tage på

erhvervslivet selv sidder og kommer med forslag til

ganske mange af forslagene så vi er hele tiden opmærksomme på det og

tænke

generel nedsættelse af prisen på energi

at man ville øge incitamenterne til at spare på energien nu reducerer man

vækst og beskæftigelse

betalingerne vedrørende el for en samlet ramme på tre

udspillet rummer både en bred lempelse til

hvis vi ikke havde taget en bred lempelse med i

at jeg har meget svært ved at forstå den måde at bruge statens midler på

modsætning til min opfattelse af det radikale venstre som et økonomisk ansvarligt parti der bruger pengene så fornuftigt som det

energiprisen som konkurrenceparameter de vil jo få en lempelse som alt andet lige vil gøre deres konkurrencesituation over for udlandet lettere og om

måske ikke er energi der er deres tungeste post

når

at staten overtager planlægningen for et konkret område når der er tale om at sikre overordnede samfundsmæssige hensyn for eksempel for udbygningen af københavns lufthavn eller

justitsministeren der har bedt mig om at hjælpe med at udarbejde et

realisere et udrejsecenter på sjælsmark kaserne i forhold til kommunernes generelle mulighed for at opkøbe og råde over ejendomme kan

reguleret i planloven her agerer kommunerne blandt andet

grundlag og inden for de

når det er af væsentlig betydning for at virkeliggøre en lokalplan og realisere en ønsket udvikling men den mulighed gælder altså kun i forhold

har vi altså at gøre med et center der kunne placeres hvor som helst

men som regeringen har valgt at tvangsplacere i hørsholm kommune og derfor må jeg bare sige at

at noget har vital strategisk

på en samlet helhedsplan for eksempel udbygningen af københavns lufthavn eller fingerplanen i hovedstadsområdet

egentlig bare høre om ministeren mener at det er regeringens holdning at

hvor udrejsecenteret jo kunne placeres hvor som helst er vigtigere end

kommunens ret til selv at kunne bestemme over

bort fra at hørsholm kommune tidligere har lavet en lokalplan for området omkring sjælsmark kaserne og har nogle tanker om hvordan det her skal indgå i den samlede kommuneplan i forhold til udvikling af kommunen men som den nuværende regering har valgt at se bort fra og nedtromle med et landsplandirektiv og med den her beslutning om et udrejsecenter

som miljøministeren synes er god overordnet planlægning fra regeringens side

og fire og firs og fire hundrede og syv og tredive

sjælsmark kaserne jeg kan også sige at at jeg har fået oplyst at man i foråret to tusind og fem faktisk fra forsvarets bygnings og etablissementstjenestes

sådan at det her udrejsecenter som

justitsministeren har på trods af adskillige henvendelser fra folketinget endnu ikke villet oversende beslutningsgrundlaget for hvorfor det netop skal placeres på sjælsmark kaserne det er der jo ikke kommet nogen argumenter

andet end at det har regeringen tvangsmæssigt besluttet

mener miljøministeren virkelig at placeringen på sjælsmark kaserne

en hensigtsmæssig kapacitet og indretning og en del af bygningerne på sjælsmark kaserne har indtil udgangen af to tusind og

justitsministeriet har på den baggrund besluttet at anvende sjælsmark kaserne til udrejsecenter for afviste asylansøgere

har så rettet henvendelse til

til et udrejsecenter for afviste asylansøgere med for eksempel fingerplanen for hovedstadsområdet jeg tror vi er enige om

hvorfor har miljøministeren ikke fundet anledning og lejlighed til at undersøge mulighederne for at placere udrejsecenteret et andet sted for eksempel i de kommuner som meldte sig som interesseret

at påtage sig den her opgave i stedet for som det første skridt at sige så er jeg klar med et landsplandirektiv og dermed er jeg klar til at tromle hen over alle borgere i hørsholm og allerød kommuner vel vidende at de ikke var blandt de kommuner som meldte sig som

at det fremstår som det fuldstændig modsatte

man fra regeringens side vælger overhovedet ikke

inddrage kommunen og dens borgere i beslutningen men midt om natten vælger at sige

truffet en beslutning ud af det blå der foreligger intet

men det skal bare ligge på sjælsmark kaserne hvorfor har man ikke inden at man tager så drastisk et middel som et landsplandirektiv er

undersøgt mulighederne for at placere et udrejsecenter

af de kommuner som rent faktisk meldte sig som interesserede det virker som om miljøministeren bare tager hvad der kommer fra justitsministeren og så er man i øvrigt ligeglad med

det viser bare med al tydelighed at den her beslutning er truffet ud af den blå luft af regeringen midt om natten kommer man og tvangsplacerer et udrejsecenter for afviste asylansøgere i et område man overhovedet ikke har haft nogen dialog med og så bliver miljøministeren sat til lidt som

et landsplandirektiv som ministeren siger ikke er noget man gør hver dag i modstrid med de lokale interesser burde miljøministeren så ikke som den udstedende myndighed i det mindste gøre sig den ulejlighed

en dialog med de lokale om hvorvidt man kunne finde en anden løsning som er langt mere hensigtsmæssig men som stadig væk lever op til

haft mulighed for at komme med tilkendegivelser

synes jeg er sket helt efter bogen og igen vil jeg sige at

en national handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i danmark endvidere pålægges regeringen at oprette et nyt råd for selvmordsforebyggelse som blandt andet skal udfærdige denne handlingsplan endelig pålægges det at der afsættes ressourcer til livsliniens selvmordsforebyggende rådgivning om natten

selvmord og selvmordsforsøg er dybt tragisk ikke alene for den person som ser selvmord som den eneste udvej

med forslagsstillerne i at vi fortsat skal have fokus på området og i videst muligt omfang forhindre at mennesker kommer dertil

er ikke sikker på at det bedste vi kan gøre lige nu er at nedsætte et råd som skal give os en plan jeg mener faktisk at der på nuværende tidspunkt er en del handling der er initiativer og indsatser på området både når det handler om behandling og forebyggelse af psykisk sygdom og når det handler om fremme af mental sundhed antallet af selvmord er steget siden to tusind og ti

spurgt sundhedsstyrelsen og her finder man det svært at vurdere om de seneste års stigning er udtryk for en varig tendens set i forhold til norden er selvmordsraten i danmark sverige og norge de seneste år nogenlunde ens

har danmark dog en relativt høj selvmordsrate derfor skal vi fortsat arbejde på at få nedbragt antallet af selvmord og selvmordsforsøg i danmark indsatser der fremmer mental sundhed i befolkningen er i høj grad også relevant med henblik på forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg fremme af mental sundhed vil blandt andet medvirke til

forebygge psykiske vanskeligheder og dermed jo reducere risikoen for selvmord

nogle af de initiativer og de indsatser der kan illustrere den handling som der allerede er på området for at understøtte i alt syv nationale mål for borgernes sundhed har regeringen på finansloven for to tusind og fjorten afsat en hundrede og tyve million kroner

af de syv mål handler de to om at fremme mental sundhed også

to tusind og fjorten har regeringen afsat i alt to hundrede og firs million kroner i perioden to tusind og fjorten til

sytten for at styrke den tidlige målrettede og forebyggende indsats for børn og unge der vokser op i udsatte familier forebyggelsesindsatsen består blandt andet af initiativer der skal styrke forældrenes kompetencer styrke den tidlige indsats i dagtilbud styrke samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer om forebyggende indsatser for udsatte børn og unge

som led i vores handlingsplan for psykiatrien har regeringen

for psykiatri udvalget vil blandt andet som en af sine første

opgaver give en grundig faglig vurdering til brug for fastlæggelse af målsætningen om reduktion af overdødeligheden blandt personer med psykiske lidelser da selvmord er en af hovedårsagerne til overdødeligheden vil det naturligvis indgå i udvalgets arbejde

regeringen og den øvrige satspuljekreds afsat midler til en række projekter som bidrager til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord det drejer sig blandt andet om etablering af udgående psykiatriske akutteam udgående akutteam vil sikre at den akutte indsats i højere grad flyttes ud fra hospitalerne det vil sige sker hos lægen i borgerens eget hjem eller på botilbuddet det kan forebygge og forhindre situationer hvor borgeren i en akut forværret situation

et regionalt center for selvmordsforebyggelse i hver af de fem regioner med satspuljeaftalen for to tusind og ni

afsatte satspuljepartierne fem million kroner årligt til styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse med aftalen for to tusind og ti til tretten blev der afsat yderligere syv million kroner årligt til centrene de regionale centres opgaver består ud over en undervisnings og vejledningsfunktion blandt andet i at understøtte koordinere og initiere forebyggelses og udviklingsaktiviteter inden for selvmordsforebyggelse i den pågældende region herudover kendetegnes deres opgaver af vidensopsamling og metodeudvikling og der er fokus på så vel tværfagligt som tværsektorielt samarbejde der samarbejdes altså med kommunerne og med almen praksis om viden og om

beslutningsforslag nævnt det nationale center for selvmordsforskning hvorfor jeg her vil benytte lejligheden til at trække forskningscenteret frem det nationale center for selvmordsforskning er landsdækkende og er etableret i slutningen af nitten firserne centeret hører under ministeriet for børn ligestilling integration og sociale forhold centeret har blandt andet til formål at forske i selvmordsadfærd at føre register

selvmordsforsøg og selvmord at samle og formidle kvalitativ og kvantitativ viden om selvmordsadfærd og forebyggelse med henblik på at anvende den viden i indsatsen for at forebygge selvmordsadfærd samt

i det forebyggende arbejde

mere konkret forsker centeret således i de bagvedliggende faktorer for selvmordsforsøg dermed kan center for selvmordsforskning blandt andet bidrage til at identificere risikogrupper og eventuelt kommende risikogrupper endelig har centeret et internationalt forskningssamarbejde herunder om vidensdeling vi har altså en central forskningsenhed der netop befatter sig med flere af de tiltag som der efterspørges i beslutningsforslaget herunder forskningsaktivitet og vidensdeling på området også internationalt er der fokus på selvmordsforebyggelse danmark deltager ved sundhedsstyrelsen i et

om mental sundhed formålet med projektet er blandt andet at få mere viden om hvilke indsatser de enkelte deltagerlande fra eu har i forhold til forebyggelse af selvmord samt at etablere en platform for udveksling af best practice inden for området som led i det projekt forventes såvel danske som andre europæiske indsatser på området at blive beskrevet i forbindelse med en afsluttende rapport endvidere forventes arbejdet at munde ud i en rapport

af selvmord i eu landene etablering af en opgørelse af eksisterende evidens best practice og tilgængelige ressourcer samt anbefalinger og handling det samlede eu projekt afsluttes i to tusind og seksten sundhedsstyrelsen har i forbindelse med nærværende beslutningsforslag

mig at man finder det hensigtsmæssigt at afvente den viden som eu joint action giver om området

inddrage den i vurderingen af behov og muligheder for en eventuel ny national handlingsplan hvad angår oprettelsen af et nyt råd er regeringen for så vidt enig i begrundelserne herfor særlig hvad angår den koordinerende funktion men i stedet for et nyt råd foreslår regeringen at der etableres et partnerskab med deltagelse af blandt andet de regionale centre forskningscenteret og livslinien et partnerskab sammensat af alle med interesse i og viden om området kan skabe en tiltrængt dynamik i opsamling og brug af viden på området både den der er skabt og skabes herhjemme

partnerskab vil sikre engagement og ejerskab

forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg forslagsstillerne ønsker at udvide livsliniens åbningstid så den bliver

jeg er enig i at livslinien hver dag yder en meget vigtig og anerkendelsesværdig indsats for mennesker der er i risiko for selvmordsforsøg og livslinien har da også en fast bevilling på finansloven den rækker så ikke til døgnåbent men vi kan glæde os over at livslinien selv har fundet midler til at udvide deres åbningstid i de næste to år jeg synes at vi skal tage stilling til om vi fra centralt hold vil sikre en varig udvidelse at træffetiden når erfaringerne med de to år kan gøres op

jeg håber at jeg med den tale

jeg er ved at bevæge mig hen mod afslutningen af har fået gjort klart at selvmordsområdet bestemt er et område der har regeringens opmærksomhed og hvor der allerede er en del handling vi har i satspuljekredsen sikret et tilbud og en indsats i alle regioner med udgangspunkt i de regionale centre og det nye udvalg

psykiatri vil som en af sine første opgaver se på overdødeligheden herunder den del der vedrører selvmord regeringen kan ikke bakke op om oprettelsen af et nyt råd

derimod et partnerskab hvor alle interessenter bidrager aktivt og dermed får ejerskab til de forslag og den viden som måtte komme fra det regeringen støtter livslinien og glæder sig over at man har fundet midler til

at gøre den tilgængelig hele døgnet om vi fra statens side skal finansiere en permanent døgnåben livslinien synes jeg vi skal beslutte på baggrund af de

endelig må jeg fremhæve

har jeg ikke her og nu de penge som beslutningsforslagets initiativer vil koste og forslagsstillerne peger jo ikke på hvor finansieringen skal komme fra samlet set leder det her mig frem til at regeringen ikke kan støtte nærværende beslutningsforslag men derimod vil foreslå etablering af et partnerskab til forebyggelse

nye tal for selvmord som jo desværre viste at vi for første gang i mange år begyndte at se en stigning på området så var det den samstemmende besked fra ekspertisen på området at det store problem var at vi ikke længere har en

selv om der findes forskning og selv om der findes behandling så mangler vi nogen der kontinuerligt følger området og kommer med ideer til initiativer som

at vi hele tiden kan bringe antallet af selvmord nederst

godt tænke mig at høre ministeren igen om man ikke vil

udbygge hvad det er der så vil være et partnerskabs opgave i forhold til at kunne

konkrete nye forslag til os som politikere som gør at vi sammen kan få bragt

tæt på området til daglig så er noget af det som det center

er bedst at gøre og brede det ud

de her fem regionale

adgang til støtte og behandling i relation til selvmordsforsøg og selvmordstanker på den måde vil viden kunne samles og spredes ud til glæde for den indsats som vi jo alle sammen ønsker skal være stærk

en sundhedsfaglig forpligtelse kunne man også sige til at sikre at

om natten når det gælder dem der er selvmordstruet vi ved jo

virkelyst ud af området synes jeg ikke der er nogen grund

er rigtigt at følge med i hvad der sker og på baggrund af de erfaringer som der drages

om man skal gå ind og give

man opsøger de folk holder dem i hånden og tager dem med til et sted der kan

også konstatere at der jo er sket en halvering

i hyppigheden af selvmord i danmark siden nitten firs og at vi ligger som jeg

min tale på niveau med

at koncentrere os om det jeg synes bare at vi har en lang række

rigtig gode initiativer som der arbejdes med i øjeblikket oven i det foreslår jeg så at vi lægger et partnerskab som vil kunne sikre at den viden de erfaringer som der gøres spredes ud til dem som til daglig sidder og rådgiver

at tage livet af sig

at antallet af selvmord har været stigende de seneste år og det er en trist udvikling enhedslisten har stillet forslag om tre initiativer en bevilling via finansloven til telefonrådgivningen livslinien en national handlingsplan for forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord og nedsættelse af et råd for selvmordsforebyggelse fra venstres side har vi sympati for forslagene der som nævnt har relevans i forhold til stigningen i antallet af selvmord de seneste år for et års tid siden så jeg en udsendelse i tv med titlen dit liv er dit eget ansvar

jo også et langt stykke hen ad vejen men der er mennesker som af den ene eller

anden grund frasiger sig det ansvar

eget liv eller forsøge at gøre en ende på det vi har som samfund en stor forpligtelse til at spotte de mennesker som er i risikogruppen for at tage deres eget liv ligesom vi hver især har et enormt ansvar for i vores familie og i vores omgangskreds at være positivt opmærksomme på de mennesker omkring os som af den ene eller den anden grund for eksempel havner i en livskrise vi ved jo alle sammen

uanset hvor store problemer vi tumler med hjælper at få sat ord på for selv de største og mest uoverskuelige problemer bliver lidt mindre når vi sætter ord på

et rigtig godt og relevant tilbud livslinien er finansieret på finansloven og har en fast bevilling på fem

million kroner per år livslinien har dagligt åben fra klokken elleve om formiddagen til klokken nul tre om natten og som noget relativt nyt kan man også chatte med de frivillige enhedslisten foreslår at øge bevillingen til livslinien med en million kroner til døgnbemanding men foreslår ingen finansiering umiddelbart ser jeg ingen grund til at øge bevillingen her og nu fordi økonomien til døgnbemanding er sikret via fondsstøtte de næste to år vi ved at man i norge har gode erfaringer med døgnbemanding af en tilsvarende telefonlinje

frem til at vi forhåbentlig om to år kan evaluere livsliniens døgnbemanding og få et overblik over de danske erfaringer på samme måde som vi også vil kunne evaluere resultaterne af det joint action projekt som sundhedsstyrelsen deltager i i eu regi her arbejder man målrettet med at udvikle evidensbaserede metoder til forebyggelse af selvmord og der er brug for at vi samler viden om hvad det er der virker hvad det er der har effekt og hvorledes man målrettet kan styrke forebyggelsen af selvmord som jeg nævnte tidligere her er beslutningsforslaget relevant

indsats satspuljepartierne hvor enhedslisten jo ikke er med har taget en lang række initiativer til forebyggelse af selvmord et af de mest markante initiativer er oprettelsen af de regionale centre for forebyggelse af selvmord med satspuljen for to tusind og ti til tretten afsatte man hele tre og tredive million kroner til oprettelse af de centre jeg mener at tiden nu er kommet til at vi skal have indsamlet den viden som hver region er i besiddelse af og herudfra få skabt et evident vidensgrundlag så vi fremadrettet også kan få glæde af best practice i forhold til forebyggelse af selvmord jeg mener derfor ikke at der på nuværende tidspunkt er brug for en decideret national handlingsplan eller endnu et råd sådan som enhedslisten foreslår der er i al sin enkelthed brug for at få samlet den viden som vi gennem de regionale centre har genereret de seneste år

stedet indsamles viden fra de regionale forebyggelsescentre

et fælles overblik og kan dele de erfaringer der er og også kan komme med nye ideer i forhold til hvordan vi bliver endnu bedre til at forebygge selvmord

haft ved at man tilbage i to tusind og fem besluttede helt at droppe det her arbejde som ellers tidligere var rigtig godt i gang så

argumentet egentlig er når man på den ene side siger

på nogen form for finansiering men vi deler det synspunkt at det er på tide at vi samler den viden vi har og at vi

overblik over hvad der er evidens for og hvad

synes jeg jo at det vi skal gøre er at give hinanden håndslag på

at de her midler rent faktisk bliver bragt

tanken om at have en fælles indsats

samler de ideer de erfaringer den evidens

jeg da opfordre ordføreren til at spidse

at nogle får det så dårligt at de ikke magter livet trivsel er helt centralt hvis vi skal sikre at færre mennesker har det så dårligt at de ikke kan overskue at tage en uddannelse gå på arbejde være noget for sig selv og for andre derfor er trivsel et selvstændigt mål i løftet af folkeskolen

og voksnes mentale sundhed de næste ti år og derfor har vi fremlagt en langsigtet plan for psykiatrien

derudover har der igennem de seneste år været fokus på forebyggelsen af selvmord og selvmordsforsøg i både kommuner og regioner ikke mindst i fem regionale centre for selvmordsforebyggelse og center for selvmordsforskning

med satspuljeaftalerne på sundhedsområdet er der i de seneste år igangsat flere projekter der bidrager til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord som eksempel kan nævnes etableringen af udgående psykiatriske akutteams samt initiativer der skal fremme unges mentale sundhed der er udarbejdet pakker for selvmordsforebyggelse blandt børn unge og ældre

for to tusind og tolv blev der for eksempel afsat fire million kroner i perioden to tusind og tretten

for en forebyggende indsats

livslinien har fået private fondsmidler til at udvide deres åbningstid de næste to år

vi har en så stor tro på partnerskabet vi ser jo ikke bare det her partnerskab som

det her partnerskab skal ud at virke mellem de frivillige organisationer kommuner og regioner

på de indsatser der virker forebyggende og få den viden bredt ud og som venstres ordfører også var inde på i forhold til

selvmord eller har begået selvmord

gjort noget ved det her tal

og og opsamling af

best practice og alt det som vi er enige om

kan medvirke til det her dynamiske samarbejde

får ejerskab og fælles mål

vi når i mål med de politiske

hvorimod man ikke tager højde for at der er nogle der

i en folkeskole hvor de bliver stigmatiseret og marginaliseret

begår selvmord enhedslisten

vi bliver nødt til at se nærmere på

og vi ved hvad det betyder for den enkelte

et decideret forsøg og for nogle lykkes det desværre det er ofte tilfældigheder der afgør

arbejdet meget med selvmord i og vi har bragt antallet af de selvmord

dog ser vi i dag at vi stadig væk er et af de lande som har den højeste selvmordsrate

fuldbyrdet selvmord som er definitivt og en pludselig afslutning på livet lige så tankevækkende er det at der er over titusind der forsøger at begå selvmord i danmark og det er jo ikke bare dem der prøver at begå selvmord men også de pårørende som har brug for

en masse om hvem det er der er mest udsat og derfor så jeg også gerne at vi gjorde noget på det forebyggende område så vi sikrede at folk ikke kommer derud hvor de bare tænker det prøver det eller lykkes med det alle undersøgelser viser at ensomhed

det der slår mange mennesker ihjel

for de mennesker der sidder alene og måske ingen familie eller venner har

de har nogle ting som de kan

og sikre at det ikke er

desværre også set en stigning blandt unge mennesker og derfor frygter jeg da også

skolereform hvor man bare inkluderer og ikke tænker på hvad det er der skal

på nogle uddannelsesinstitutioner har det faktisk

livslinien som

man kan hjælpe og det ville helt sikkert være at foretrække at de havde en åbningstid så man kunne kontakte dem på alle tider af døgnet

se hvad den rapport der kommer til

og så kunne jeg godt tænke mig at vi fik arbejdet med det her i udvalget og

til at center for selvmordsforskning har til opgave at samle koordinere og formidle viden om selvmordsadfærd med henblik på at anvende den viden til at foreslå indsatsområder i det forebyggende område og det er nogenlunde det samme som det her råd man foreslår

godt tænke mig at vi måske fik kigget på det i udvalgsarbejdet

beretning eller finde ud af hvordan vi kan komme videre med et emne der er så vigtigt som

samfund der burde kunne hjælpe og støtte sine borgere så ingen følte sig tvunget derud hvor selvmord virker som en løsning i danmark er der sket en stigning i antallet af selvmord inden for de seneste år det er en bekymrende udvikling og derfor skal vi holde meget nøje øje med om antallet af selvmord og selvmordsforsøg fortsætter i den forkerte retning eller om der er tale om enkeltafvigelser det siger jeg fordi tendensen over en længere periode er en anden hvis man ser på tallene

firs er antallet af selvmord i danmark halveret men uanset om tallene går op eller ned er vores niveau fortsat højt i en international sammenhæng og vores mål må naturligvis være at selvmord slet ikke finder sted enhedslisten vil med sit beslutningsforslag pålægge regeringen at etablere en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse gennem oprettelsen af et nationalt råd derudover vil man pålægge regeringen at afsætte ressourcer til livsliniens selvmordsforebyggende rådgivning om natten vi er enige i den intention der ligger bag forslagene netop at

skal have fokus på området og arbejde for at reducere antallet både selvmord og selvmordsforsøg når radikale venstre alligevel vil afvise det konkrete forslag handler det om at der allerede foregår en hel del arbejde rundtom i landet med det formål at forhindre og forebygge selvmord blandt andet er der etableret det nationale center for selvmordsforskning der har til formål at undersøge hvad der er de bagvedliggende årsager til at mennesker begår så desperat en handling som selvmord er i alle regioner findes der centre for selvmordsforebyggelse

endelig er der igangsat en række projekter og indsatser der også har til formål at forebygge selvmord ved at fremme mental sundhed det er derfor vores vurdering at der i virkeligheden mere er brug for at de eksisterende initiativer arbejder sammen i et partnerskab end at man etablerer nye initiativer som for eksempel et nationalt råd et partnerskab vil i øvrigt have den helt oplagte fordel at de instanser der arbejder konkret med selvmordstruede mennesker vil indgå hvad angår forslaget om at afsætte ressourcer til livslinien har jeg forstået at det bliver

hvis det efter den periode igen er et problem med finansieringen må vi diskutere det på det tidspunkt sådan som ministeren også lagde op til i sin tale

noget for at forebygge selvmord men også hjælpe dem der efterfølgende

jo rigtig mange mennesker der har selvmord meget meget tæt inde på livet

også godt hvad der sker når systemet ikke hjælper og heller ikke hjælper i tide og hvad der sker

der prøver at begå selvmord derfor vil jeg

at vi snakker om det her bryder de tabuer og bryder den stigmatisering

prøver at begå selvmord

lang periode har vi jo gjort hvad vi kunne for at få det tal ned vil nogle sige

sige vi har ikke gjort nok jeg ved ikke om vi nogen sinde kan få tallet ned på nul det tvivler jeg selv stærkt på

faktisk gøre hvad vi politisk kan for at få tallet længere

og den ambition burde vi alle sammen dele men det kræver jo selvfølgelig at

meget fast vision om hvad

ikke den samme iver samme ambitionsniveau det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt

at der er nogle ting som regeringen har sat sig i spidsen for at gøre blandt andet med psykiatrihandlingsplanen hvor regeringens oplæg er at vi skal gøre noget ved overdødeligheden det er jeg faktisk utrolig glad for og jeg glæder mig også til at se hvordan arbejdet bliver

det er rigtig spændende at man har lavet et partnerskab for at invitere de rigtige eksperter ind og høre deres bud

de synes er de bedste ting at gøre

ene udelukker det andet hvorfor man ikke kan lave en national handlingsplan

foreslået i fællesskab tidligere hvor man kan

og arbejde for at

det netværk der faktisk nogle gange bliver ladt tilbage vi er meget positivt indstillet over for beslutningsforslaget men der er

ting jeg gerne vil påpege det er i forhold til livslinien som

ildsjæle der hver evig eneste dag

mange andre ordførere har nævnt at de har en finansiering men helt principielt har jeg den holdning at alle organisationer skal søge på lige fod

sige at at der er

nogle vi kan sikre finansiering

nogle af de ideer som jeg også vil tage med i de videre forhandlinger der er når vi skal diskutere psykiatrihandlingsplan ministeren bliver sådan helt træt når han hører alle de ting vi kommer til at tage med men jeg tror nok

jeg håber også at vi i fællesskab gerne vil rykke på nogle af de her ting så endnu en gang

som flere har været inde på i debatten har man et midlertidigt projekt

natåbent så man har kapaciteten til det

set godt at flere gerne vil vente og se hvordan det går

to år

det man har sat op forsvinder igen

en evaluering måske om et års tid altså inden det når at lukke ned og se på om vi så kunne sikre os at det her tilbud der

som jeg hører mange sige jamen så

har strakt sig rigtig langt for at gøre en indsats for at de ikke lukkede fordi man var opmærksom på

selvmordsforebyggelse er åbenbart at detailstyre og overbureaukratisere den indsats der skal gøres for de borgere der befinder sig i farezonen

og at man vil have en mastodontisk national handlingsplan i stedet burde tilgangen være en helt anden diskussionen burde tage udgangspunkt i hvordan vi bedst giver medarbejdere i kommuner regioner og sundhedsvæsen de friest mulige rammer for at udøve deres faglighed bøvl og bureaukrati må da ikke gå i stedet for omsorg og professionalisme jeg synes det er værd at påpege at enhedslistens forslag ikke dumper ind i et stort

faktisk allerede en række systemer på plads i et ministersvar fra april i år kan man for eksempel læse i specialevejledningerne for psykiatri og børne og ungdomspsykiatri har sundhedsstyrelsen fastsat selvmordsforebyggelse som en regionsfunktion med henblik på at styrke og udvide indsatsen i relation til selvmord hvormed der stilles særlige krav til forebyggelse og behandling endvidere oplyses det alle fem regioner har centre for selvmordsforebyggelse som tilbyder et professionelt behandlingstilbud til personer som enten har svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt selvmord det står endda klart her at de regionale centre har en målsætning om hurtig opfølgende behandling inden

fem hverdage og at centrene herudover forestår rådgivning undervisning og supervision til sundhedspersonale og andre der i deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede og deres pårørende ikke mindst kommunalt ansatte det står således klart at enhedslistens forslag først og fremmest vil være endnu et bureaukratisk lag der skal overvindes af de folk der står i første række når hjælpen skal gives må jeg så ikke også lige sige at jeg godt kan have en dyb frygt for hvad

symbolforslag der gør livet svært for helt almindelige mennesker for eksempel har vi allerede set hvor bøvlet det er blevet at købe et glas hovedpinepiller til toiletskabet derhjemme den slags har vi ikke brug for mere af der skal være hjælp til dem der har brug for hjælp men vi skal ikke pakke alle ind i vat og sætte dem under big mothers strenge kontrolregime liberal alliance stemmer imod

var i to tusind og tolv seks hundrede og firs som

selvmord der er ingen forskere som kan forklare den her stigning heller ikke centeret i odense som ellers har opgaven med at prøve at følge

er for nogle nye risikogrupper man ser til gengæld hører vi samstemmende fra de eksperter som arbejder på området og som tidligere sad i det nationale råd for selvmordsforebyggelse og

selvmordsforebyggende indsats at vi ikke bare har forskning at vi ikke bare har centre der laver det arbejde som vi ved virker men at vi også følger op på det

selvmord inden for risikogrupper så vi kan sætte ind

områder og den opgave er der ikke nogen der løfter i dag som sagt har vi tidligere haft en handlingsplan det var i perioden fra nitten ni og halvfems til to tusind og fire og i den periode så vi et fald i antallet af selvmord

eksperter der var en del af den her proces sagde var at det

her konstante fokus på hvad der bevægede sig inden

nye forslag til hvordan man kunne holde antallet af selvmord nede som gav en effekt

en del af debatten men jeg synes også det er værd at nævne at i den seneste

forpligter medlemslandene sig faktisk netop til

udvikle og implementere nationale handlingsplaner for selvmordsforebyggelse og man forpligter sig også til at forsøge at reducere selvmordshyppigheden med ti procent og jeg tror vi har brug for et bredt fagligt organ som kan realisere dette jeg synes det er fint at kalde det et partnerskab men jeg synes det er uhyre vigtigt at vi fastholder at det her partnerskab ikke bare skal samle viden men også skal komme med initiativer skal foreslå handlinger og sørge for at er en udvikling vi ved at behandling virker både behandling i forhold til

og i forhold til forebyggelse af selve selvmordsforsøgene hvert år ydes der omkring tredivetusind selvmordsforebyggende samtaler

regionale selvmordsforebyggende centre i klinikker i telefonsamtaler med livslinien og

gør noget men vi ved også at vi kunne gøre meget mere

er det faktisk kun omkring femten procent af de omkring ellevetusind som forsøger

begå selvmord som rent faktisk henvises til behandling så vi kunne gøre

det er også værd at have med at de femten procent er et udtryk for en

af den kapacitet der er til rådighed

den anden del af forslaget som handler om natåbent tror

uhyre vigtig at se i sammenhæng med den samlede forebyggelse

at vi ikke har noget tilbud om natten og om aftenen til dem som overvejer selvmord for vi ved faktisk at det især er om aftenen

at mange af de her tanker kommer

det er selvfølgelig rigtig godt at livslinien sammen med trygfonden har taget affære de gør

som jo sidder der frivilligt

men meldingen fra livslinien er også at når den her bevilling udløber

det højst usikkert om man kan fortsætte det arbejde og derfor vil vi i hvert fald meget gerne holde fast i

arbejde inden den bevilling udløber og inden det her arbejde som nu bliver lavet falder på gulvet og ikke kan fortsætte men kræver en masse nye ressourcer

at arbejde videre med nogle af de ting som

synes der mangler noget der virkelig for alvor skubber på i forhold til handling og så håber jeg at vi kan samles om

følge hvad der sker med natåbent på livslinien i løbet

findes i finanslovssammenhæng jeg ved jo også at

til partnerskaber så der er jo nogle muligheder jeg synes det er reelt at

hvordan man så finder de penge hvis der er en interesse men jeg kunne så forstå på venstre

nogen interesse for forslaget og så er det

at stamceller har visse fordele i behandlingen af en række sygdomme som for eksempel leukæmi eller immundefekter fordi stamceller er ikkespecialiserede celler der både kan udvikle sig til andre af kroppens celler og kan formere sig selv ved at fjerne de syge celler og erstatte dem med stamceller er det muligt at helbrede kritisk syge mennesker behandlingen med stamceller kan altså redde liv når ingen andre behandlingsmetoder i øvrigt virker det er ikke kun i navlesnoren at stamceller findes for stamceller kan også udtages for eksempel

som i dag er en mere udbredt behandlingsmetode end anvendelsen af stamceller fra navlesnore stamceller fra navlesnore kan dog have

den særlige fordel at de lettere

af modtageren i forhold til andre stamceller anvendelsen af stamceller er efter regeringens opfattelse en viden som skal tages alvorligt og det gør vi også vi har som bekendt øremærket fire og tyve million kroner på finansloven til yderligere forskning i stamceller for vi skal hele tiden udvikle vores sundhedsvæsen og forbedre behandlingsmulighederne til gavn for den enkelte patient og i den sammenhæng er det bare supervigtigt at vi er åbne over for nye initiativer

også vigtigt at der både er fagligt og økonomisk belæg for de nye initiativer som vi tager og at alle folk er undersøgt inden der træffes en endelig beslutning jeg mener at der fortsat er en række udfordringer og barrierer der skal afklares omkring det her initiativ inden der er basis for at tage stilling til at gå videre med sagen for det første mener jeg at selve det behandlingsmæssige potentiale altså behovet for stamceller fra navlesnoren skal afklares nærmere inden vi tager en beslutning

den forbindelse gerne understrege at alle der har behov for behandling med stamceller bliver behandlet allerede i dag selv om vi ikke har en national stamcellebank det sker blandt andet ved brug af stamceller fra knoglemarv fra velegnede voksne danske donorer eller via import gennem internationale donorregistre det er først hvor det ikke er muligt at finde velegnede stamceller fra enten danske eller udenlandske voksne donorer at stamceller fra navlesnore er nødvendige og skal importeres fra internationale navlesnorsbanker forslaget handler derfor om hvorvidt vi ønsker

stamceller fra danmark eller via import for regeringen er det ikke så afgørende hvor stamcellerne kommer fra om de er danske eller udenlandske for regeringen er det derimod væsentligt at vi kan fremskaffe de nødvendige stamceller til at tilbyde behandling og at den måde vi anvender er forsvarlig sikker og kan betale sig i forhold til andre måder sundhedsstyrelsen har i den forbindelse oplyst at anvendelsen af stamceller fra knoglemarv til patienter er langt mere udbredt end brug af stamceller fra navlesnore

det gælder både danmark og i europa sundhedsstyrelsen er derfor ikke enig i dansk folkepartis dansk folkepartis fortolkning af de kilder

kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige noget sikkert om udviklingen på området men data tyder på et faldende forbrug af navlesnorstamceller i usa og europa inden for de sidste to år danske regioner forventer at der fremadrettet vil være behov for op mod tyve behandlinger årligt i danmark

der er således en række faktorer om udbredelse og behandlingsbehovet som skal undersøges nærmere for at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag også patientsikkerheden er vigtig for regeringen det både i forhold til den konkrete behandling men også i forhold til brugen og opbevaringen af følsomme oplysninger det er afgørende for patienternes tillid til sundhedsvæsenet at der er styr på de ting når man skal etablere en stamcellebank i offentligt regi er det tanken modsat den eksisterende private stamcellebank at stamcellerne

skal bruges til andre end donoren selv når stamcellerne bruges til andre end donoren selv kræver det særlige sikkerhedsforanstaltninger så modtageren ikke bliver mere syg af behandlingen det er for eksempel nødvendigt at teste de donerede stamceller for smitterisiko risiko for overførelse af arvelige sygdomme og foretage vævstypebestemmelser så modtageren ikke afstøder de fremmede stamceller det er procedurer som sundhedsvæsenet er vant til at foretage allerede i dag men jeg mener det er vigtigt når vi har med kritisk syge mennesker at gøre at det undersøges til bunds om en stamcellebank med opbevaring af store mængder stamceller kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forhold til at indhente stamcellerne når behovet opstår

følsomme patientoplysninger det er afgørende at vi finder en balance mellem på den ene side hensynet til fortroligheden og på den anden side hensynet til et velfungerende sundhedsvæsen når vi har med så følsomme oplysninger som dna

være ekstra opmærksomme vi skal derfor have afklaret en række forhold omkring håndteringen af oplysningerne inden vi begynder at indsamle og opbevare stamcellerne det føler jeg mig med mit kendskab til dansk folkepartis øvrige positioner i forhold

oplysninger helt sikker på at forslagsstillerne også er enig i endelig

hele økonomien omkring stamcellebanken som sundhedsstyrelsen har vurderet både i to tusind og ti

to tusind og tolv og nu i to tusind og fjorten

se at styrelsens vurderinger har været skiftende og at det hænger sammen med de forventede driftsomkostninger sammenholdt med det forventede forbrug og import af stamceller sundhedsstyrelsen har senest oplyst at en stamcellebank vil have årlige driftsomkostninger på cirka fem million

hver gang vi importerer altså

samlede beløb er cirka

million kroner årligt med de otte gange stamceller fra navlesnor

importeret de sidste to år dertil kommer så de etableringsomkostninger der er ved en stamcellebank som vurderes til i omegnen af tredive million kroner sundhedsstyrelsens samlede vurdering er derfor at det umiddelbart er

bæredygtigt at importere stamceller når behovet opstår men styrelsen peger dog også på at en beslutning om at oprette en stamcellebank bør afvente en nøjere gennemgang af økonomien og udviklingen i anvendelsen af navlesnore

med i overvejelserne for vi har nu engang de ressourcer vi har og inden for de rammer er vi nødt til at prioritere for at sikre at vi får mest mulig sundhed for pengene til gavn for den enkelte patient i regeringen synes vi bestemt at forslaget er spændende og vi ser på muligheden med åbent sind der er dog samlet set en række forhold som skal undersøges nærmere og som gør det for tidligt at tage så vigtig en beslutning jeg ser derfor med stor interesse på den arbejdsgruppe som danske regioner har nedsat til at vurdere behovet og mulighederne for at etablere en stamcellebank med navlesnore jeg noterer mig at danske regioner er åben over for at inddrage internationale erfaringer i deres arbejde jeg synes det er oplagt at arbejdsgruppen inddrager sundhedsstyrelsen i det videre arbejde så alle forhold bliver belyst jeg vil derfor sørge for at sundhedsstyrelsen bliver involveret i det arbejde

om at blive orienteret om arbejdsgruppens resultat som danske regioner forventer foreligger efter sommerferien

det er derfor min opfattelse at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at tage en endelig beslutning om at oprette en stamcellebank jeg synes vi skal vente til arbejdsgruppens resultater foreligger

forholdene er tilstrækkeligt belyst regeringen kan på den baggrund ikke støtte det foreliggende

at på det her grundlag vurderer sundhedsminister astrid krag

er at det skal være en offentlig privat virksomhed fordi i dag har en navlesnorsbank på private hænder men det er åbenbart det private man er mest imod i den her regering

man regner med når man kigger på økonomien

når man tidligere i sundhedsstyrelsen har sagt at

det kan betale sig og at man samtidig

jeg har fulgt det siden to tusind og ti

som er en privat stamcellebank hvor man hovedsagelig selv trækker

så er andre sikkerhedsforanstaltninger som bør udredes i forhold til smitterisiko i forhold til overførsel af arvelige sygdomme i forhold til vævstypebestemmelse og i forhold til patientoplysninger

mig den frihed at pege på nogle af de ting som jeg synes at man retfærdigvis bør undersøge før man kaster samfundets penge

og samtidig har vi de private der allerede ved hvordan man gør med jordemødre der tager ud og

er økonomien og økonomien bevæger sig jo herunder også i forhold til de analyser

foretaget i to tusind og tolv

at sundhedsstyrelsen nu har skiftet holdning og indstilling i forhold til ministeren

danske regioner her for et par måneder siden har nedsat en arbejdsgruppe når sundhedsstyrelsens konklusion

altså

jeg synes helt fundamentalt

en situation hvor der en række udfordringer hvor der er en række barrierer som det er relevant at undersøge jeg

med hænderne for øjnene og så håber vi på

ikke noget at de beslutninger vi

på det bedst mulige beslutningsgrundlag det er jo trods alt vores alle sammens penge vi diskuterer vi diskuterer

har skiftet holdning er

at etablere en dansk stamcellebank

beslutninger med hænderne for øjnene

men kunne stole på den rådgivning de svar vi modtager fra sundhedsministeren på baggrund

kan skifte så mange gange på så kort tid og er det rimeligt

skifter sådan cirka hvert andet år og igen når sundhedsstyrelsens konklusion

med at undersøge de her ting nærmere det kan jo være positivt nok men det er bare mærkeligt når det er

jeg er meget betrygget af at vi har faglig kompetence som giver os den

up to date viden og som ikke siger

engang har givet et råd så slår man lejr toppen af det også selv om det er i strid med de bedste oplysninger som vi har tilgængelige på nuværende tidspunkt

i den her sammenhæng ligesom det gælder ens privatøkonomi at det

af at stamceller kan have en række behandlingsmæssige fordele ved behandling af en række sygdomme rigshospitalet har for eksempel kunnet redde en række alvorligt syge kræftpatienter med transplantation af stamceller som man har importeret fra navlesnorsbanker i blandt andet usa og australien og hospitalet er i dag det eneste sted i danmark der behandler leukæmipatienter med stamceller hvor rigshospitalet altså må købe navlesnorsblod

her behandlinger stamceller fra navlesnorsblod skal vi altså i dag importere fra internationale navlesnorsbanker fordi vi i danmark ikke har vores egen nationale stamcellebank vi nyder altså med andre ord rigtig godt af at

andre lande som påtager sig et ansvar

og derfor er det måske også meget rimeligt både ud fra en sundhedsmæssig

forskningsmæssig synsvinkel at man

være rimeligt at vi som land også byder ind på det her område

set meget godt med når man taler forskning på det her felt

nemlig spørgsmålet om en stamcellebank med navlesnorsstamceller

sundhedsstyrelsen vurderede for nogle år tilbage at der ikke umiddelbart var noget økonomisk eller behandlingsmæssigt grundlag for at etablere en dansk navlesnorsbank i to tusind og tolv

at der både var behandlingsmæssige fordele

foretage sig noget for at vi kunne komme ud over rampen og komme i gang med det her

at danske regioner for to måneder siden besluttede at der skal

nedsættes en arbejdsgruppe til at se på det her område

set rigtig fint at man nu samler handsken op bedre sent end aldrig men jeg forstår grundlæggende ikke hvorfor regeringen ikke har

noterede mig også også i dag på baggrund af ministerens tale

igen igen igen har skiftet holdning og indstilling og nu i dag siger

umiddelbart økonomisk bæredygtigt

jeg synes faktisk det er en anelse underligt at meldingen kan svinge på så kort tid

ud fra den sundhedsfaglige rådgivning som jeg har en forventning om

også være sådan at man kan stå på mål for de vurderinger som man

må jeg bare sige at jeg i al stilfærdighed undrer mig gevaldigt over

man kunne også stille et andet spørgsmål hvad så hvis vi for to år siden havde bevilget pengene

en dårlig idé i dag og nu skal vi så sætte et arbejde i gang på trods af at sundhedsstyrelsen siger

at vi ser gode perspektiver i mulighederne for en dansk stamcellebank som både vil kunne hjælpe danskere

som vi nyder godt af at man gør i udlandet det vil også kunne bidrage til at styrke vores muligheder for at deltage i udvikling og forskning på stamcelleområdet på den baggrund er vi også enige i

af dansk folkeparti og derfor kan vi i

ikke støtte beslutningsforslaget som det foreligger endelig skal jeg til slut på vegne af vores blå venner i det konservative folkeparti der ikke har mulighed for at være til stede her i salen

vi skal hele tiden udvikle vores sundhedsvæsen og forbedre behandlingsmulighederne til gavn for patienterne derfor skal vi også være åbne for nye alternativer og nye måder at gøre tingene på

blandt andet har regeringen i to tusind og fjorten via danmarks innovationsfond udbudt fire og tyve million kroner til stamcelleforskning så vi kan fortsætte den tidligere indsats på området og styrke grundlaget for dansk stamcelleforskning og den nye viden bliver også taget i brug stamceller kan i dag anvendes til behandling af en række sygdomme herunder særlig blodsygdomme

af en national stamcellebank socialdemokraterne forstår godt dansk folkepartis ønske om at sikre at danske patienter skal have adgang til behandling med stamceller

allerede i dag det sker eksempelvis ved brugen af stamceller fra knoglemarv fra egnede voksne danske donorer eller ved at importere stamceller gennem de internationale donorregistre

muligt at finde velegnede stamceller fra enten danske eller udenlandske voksne donorer kan det være nødvendigt at importere fra de internationale navlesnorsbanker

bliver således behandlet

etablere en national stamcellebank er det vigtigt at der er et reelt behov så udgifterne til driften af stamcellebanken ikke overstiger det beløb som danmark importerer stamceller for umiddelbart ser det ikke sådan ud med det nuværende og forventede behandlingsniveau ser en national stamcellebank derfor ikke umiddelbart ud til at være økonomisk bæredygtig men danske

arbejdsgruppe som skal undersøge potentialet i en stamcellebank socialdemokraterne vil følge resultatet af det arbejde på det foreliggende grundlag kan socialdemokraterne

tager fire fem uger eller måske længere tid at finde den rigtige donor blandt millioner af mennesker der står i donorbanken

stamceller fra navlesnore kan vi handle på mindre end en uge

jeg fra socialdemokraternes side at vi skal have en længere periode hvor et barn lider og måske bliver mere syg af leukæmi

at vi behandler hurtigere

at alle tilbydes en moderne behandling af høj kvalitet derudover

er i orden der går vi heller ikke på kompromis og

det organisatoriske det patientrettede og det

det er rigtig vigtigt at vi får belyst

er noget af det som man lige nu sidder og kigger på i den arbejdsgruppe som forventes at være færdig her

er i balance med de fem million kr som det skønnes at en stamcellebank

må man jo nok sige at vi har at gøre med et område hvor

jeg også rigtig glad for at arbejdsgruppen jo netop sidder og kigger på det økonomiske

er så skråsikker på økonomien selv om antallet

fru julie skovsby synes det er en god idé at man går i gang med

nedsætte en ny arbejdsgruppe i danske regioner når konklusionen for regeringspartierne og

høj kvalitet økonomien er

også vigtig for os socialdemokrater

vigtigt at vi bruger vores sundhedskroner fornuftigt og jeg må bare sige at når nu venstre

udgiftsstop eller hvad man nu kalder det i den offentlige sektor synes jeg jo viser

at det med økonomien måske ikke

man er lige så optaget af som vi andre

har nedsat en arbejdsgruppe der i øjeblikket undersøger mulighederne for en offentlig stamcellebank det synes vi er positivt

mener derfor at vi bør overlade beslutningen til danske regioner og ikke tage den

noteret os at rigshospitalet er imod etableringen af

begrundelse er at firmaet selv har interesse i

navlesnorsstamceller det vil sige opsamling og opbevaring fra egne børn til eventuel senere privat brug for eksempel til søskende vi mener ikke at man fra folketingets side skal bestemme

stamcellebank skal etableres som et offentlig privat partnerskab vi mener at man

samtidig gerne imødekomme forslagsstillernes fru liselott blixt

det er ikke første gang vi debatterer det her jeg

debatteret en del gange

vi i hvert fald holder hånd i hanke med

selve beslutningsforslaget

kommer til at se en dag men jeg deler mange af de holdninger som sfs ordfører lige har givet udtryk for jeg mener også at

vi bør respektere at et arbejde i gang i regionerne det kan man selvfølgelig gøre noget mere for at hjælpe på vej

går ind i det arbejde og engagerer sig

lidt fremad så synes jeg at det vil være rigtig godt

har også en skepsis over for at definere at det her skal foregå som et offentlig privat partnerskab oven i købet med en

bestemt privat virksomhed det er uklart hvordan det

politiske beslutninger og alle de her ting det er jo tit en en del af debatten om offentlig private partnerskaber at det er meget mere billigt man kan få aktiveret en masse penge det

holde det op imod hvad det er for nogle låneomkostninger der

det offentlige og der ved vi at det offentlige

for at låne noget billigere så

man skal være varsom med at vælge at det er den model der skal ligge til grund for sådan en national stamcellebank

og liberal alliance er der derfor ikke de store principper på spil i den her sag men desværre betyder det så ikke at sagen er ligetil

vi behandler ikke rejser væsentlige spørgsmål der er vist ingen tvivl om at intentionerne er gode og at vi sådan set er enige med

er lovende blandt andet for hårdt ramte kræftpatienter

årsagen til at der endnu ikke er

over andre behandlinger alligevel peges

ikke entydigt på en klar og håndgribelig finansiering der henvises blot til en sundhedspulje som jeg kan forstå stammer fra dansk folkepartis ikkevedtagne forslag til finansloven og det er måske et lidt tyndt grundlag og det er i hvert fald noget vi har brug for at få konkretiseret hvis vi skal ende med at stemme for

helt andet er at forslaget ikke

til hvordan selve indsamlingen af stamceller skal foregå her tænker jeg selvfølgelig ikke på den konkrete udtagning som jeg går ud fra skal foregå med sædvanlig lægefaglig ekspertise nej det som jeg synes er relevant i denne sammenhæng er hvordan patienter inddrages i indsamlingen af cellematerialet hvilke garantier der skal gælde og hvilke udenlandske erfaringer

må vi også til bunds i

godt se at der kan være en vis fornuft i et offentlig privat samarbejde på det her område jeg synes dog stadig at det er væsentligt at konklusionerne ikke gives på forhånd hvis der skal inddrages en privat spiller og det har vi selvfølgelig ingen principielle problemer med i liberal alliance

værd at få et bredere indblik i hvilke potentielle private parter der er at vælge imellem er der for eksempel udenlandske firmaer der tilbyder andre styrkepositioner end biobank danmark som nævnes i

at vi hverken er klar til at afvise

at vi kan få afklaret de bekymringer og overvejelser vi har i det videre arbejde

det

fortalte lægerne på rigshospitalet fordi man ikke kunne matche dem med knoglemarv

jeg selv er medlem

flere millioner og man skal finde et match der passer for at det kan hjælpe

havde reddet to danske patienter med leukæmi

helbredt for deres leukæmi ved hjælp af en stamcelletransplantation det foregik i usa og i australien

undrer mig over sundhedsministerens melding om

hjælpe nogle andre mennesker

kræftens bekæmpelses hjemmeside

minister og jeg tog ud til danmarks eneste

man det her med en navlesnor tager man så en navlesnor og klipper af og putter ned i en

det jo er læger det er jordemødre der er uddannet til

sig af det på meget sikker og forsvarlig vis

jeg stillede som sagt en del spørgsmål og fik at vide

en lysning i to tusind og tolv som andre også har

at nu havde man endelig set lyset

det var en god idé og jeg tænkte

ville den her navlesnorsbank komme

læse myndighederne støtter nu at der etableres en dansk navlesnorsbank til blandt andet at hjælpe kritisk syge leukæmipatienter

at læger fra

men stadig væk skete der ikke noget hvad der skete med samarbejdet ved jeg ikke

mange nok ved der kender mig er min tålmodighed

at vi presser noget igennem på den ene eller den anden måde

ikke om om vi har seks million kroner om året til at etablere en stamcellebank

der sker et match

vil have innovation i danmark

så tager det tyve år før det kommer igennem jeg synes simpelt hen det er for dårligt alle specialister anbefaler en navlesnorsbank og heldigvis så

man finder pengene og det skal man jo nok gøre for private vil man ikke arbejde sammen med og så finder man tredive million kroner i stedet for de femten eller hvor meget

det noget vi vil se på sammen eller sikre at vi får de oplysninger og finder ud af

ville gøre noget for de patienter der har kræft herhjemme specielt børn som vi ved det vil hjælpe jeg synes det er sørgeligt at man ikke vil gå med på at lave noget jeg håber vi i udvalget kan tage

og måske sammen gå ind og lave en beretning så vi sikrer at vi presser på

har søgt regering og skiftende ministre

etablere en navlesnorsbank men man har hver

er et løfte til passagererne der skal være tillid til at hvis man vælger toget transporteres man fra punkt a til punkt b rettidigt jævnfør køreplanen det kræver at dsb og andre togoperatører råder over pålideligt materiel desuden er det helt afgørende at der er plads nok til passagererne i togene så de ikke står som sild i en tønde også i de kommende år hvor passagertallet ventes at stige markant det kræver

andre togoperatører råder over tilstrækkelig mange pålidelige tog imidlertid må vi konstatere at materielsituationen på jernbanen frem til to tusind og fem og tyve må forudses at blive utilfredsstillende på grund af vedvarende problemer med dsbs upålidelige ic4 og ic2 tog og den manglende kapacitet de foreliggende materielplaner er simpelt hen for vakkelvorne det er et alvorligt problem når vi står over for at skulle tage stilling til fremtidens trafikkontrakt med dsb der er behov for en samlet robust materielplan dækkende perioden to tusind og fem og tyve for togsæt lokomotiver og vogne det primære formål med materielplanen er at sikre passagererne en stabil togdrift og at undgå yderligere tab af penge på grund af en desperat og dyr

samtidig skal vi tage bestik af fremtidens togdrift efter to tusind og fem og tyve hvor eltog for alvor kan begynde at tage over

de dieseldrevne tog vi ser på denne baggrund frem

redegøre for regeringens strategi for materielsituationen på jernbanen på kort og lang sigt

i forbindelse med forhandlingerne om en ny kontrakt

dsb det handler om her for at sikre et grundigt og fagligt

beslutningsgrundlag for disse forhandlinger

forberede en samlet materielstrategi materielstrategien skal i henhold til den nye dsb lov undergå en ekstern kvalitetssikring og det er jo en meget stor opgave

sikre at beslutningsgrundlaget for købet af fremtidens tog er i orden samtidig skal dsb jo omstille organisationen til at foretage det største materielkøb i danmark i flere generationer

har dsb de sidste år naturligt nok haft fokus på at få styr på omkostninger efter en lang årrække med store problemer det er for mig helt grundlæggende et krav for indgåelse af en ny kontrakt med dsb at dsb kan fremvise at det er en effektiv

at det her er et synspunkt som den nuværende

kvittere for at dsb nu efter en hård hård kamp er ved at være i mål med den økonomiske genopretning som hedder et sundt

skal nu efter at have fået bedre styr på omkostningerne vise at de også forstår at omstille virksomheden til fremtiden det er afgørende at dsb på en sikker måde formår at skabe en virksomhed som kan udnytte potentialet i togfonden dk samtidig med at anskaffelsen af fremtidens togmateriel er gennemarbejdet således at fejlene fra ic4 ikke gentages derfor vil jeg

at processen med at udarbejde materielstrategien har taget lang tid og jeg må også sige at risikoen for en ny ic4 situation endnu ikke er så elimineret således at jeg har set et papir som jeg vil aflevere videre til folketingets partier jeg vil kort sagt ikke aflevere en strategi til folketinget før vi har sikret os mod en gentagelse af ic4 derfor er det også et krav fra min side at den eksterne kvalitetssikring skal have sagt god for både materielstrategien og for at dsb er klar til at løfte opgaven organisatorisk altså

være ekstern kvalitetssikring mindst fire

sætter rammerne for togindkøbet anden gang er når vi går i dybden med centrale forudsætninger for eksempel forholdene på markedet

en fjerde gang med en ekstern kvalitetssikring når der engang skal skrives kontrakt jeg har drøftet det her spørgsmål indgående med dsbs bestyrelsesformand og jeg har over for ham understreget at det er fuldkommen afgørende at dsb udarbejder en materielstrategi som sikrer at danmark ikke om ti år står med en ny ic4 skandale

også sige her i folketinget i dag at vi politikere

ic4 fejlene ikke gentages

altså helt afgørende at vi ikke lige pludselig stiller alle mulige krav som kan føles godt og virke helt rigtige og med lækre moderne tog nej vi skal købe tog som enten kører i forvejen eller hvor andre store kunder altså

allerede har bestilt et større antal og dermed tager hele udviklingsrisikoen

det arbejde betyder imidlertid ikke at regeringen ikke har fokus på at sikre det nødvendige materiel på både kort og lang sigt med togfonden dk har regeringen sammen med forligspartierne skabt rammerne for en moderne dansk jernbane som er grundforudsætningen for at dansk togdrift i fremtiden kan overgå til moderne elektrisk drift med

nu bygger banerne til den hastighed hvert minut der spares af rejsetiden skal vi

kortere rejsetider der driver den positive samfundsøkonomi

gør kort sagt danmark til et rigere samfund og livet

fysisk tager tid at få hængt elledninger

og den er også finansieret kun herved kan fremtidens materielstrategi basere sig på elmateriel hvor udvalget af tog er

det forældede dieselmateriel herudover bliver vi samtidig på længere sigt uafhængige af

til at spille nogen rolle i den danske togtrafik når man ser på fremtiden regeringen har endvidere også sammen med forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik sikret at pendlerne på kort sigt har et tog at køre i ved at købe de syv og tres dobbeltdækkertogvogne

og så var det jo planen den oprindelige plan som som

sig for at købe de lejede dobbeltdækkervogne dsb har meddelt at de løbende

at forbedre driftstabiliteten på de togsæt som i dag er i drift

og halvfjerds ic4 togsæt skal bringes til at kunne indgå i driften men både idriftsættelsen og forbedringen af driftstabiliteten af ic4 er jo som alle ved forbundet

usikkerhed med beslutningen om at købe

vi halveret danmarks afhængighed af ic4

var det en rigtig beslutning lad mig slutte af med at opsummere punkt 1 jeg kommer ikke til at fremlægge noget for folketinget før det er godkendt og blåstemplet af en ekstern kvalitetskontrol punkt 2 de tog vi skal købe skal ikke udvikles til danmark sådan som ic4 blev det

tale om tog som enten kører på europæiske skinner i dag

og dermed er velafprøvede eller også skal vi lægge os i slipstrømmen på andre landes

tusind og ti glædeligvis er vi kommet i fuld gang med at indfri denne ambitiøse målsætning flere og flere passagerer vil med toget ikke mindst i pendlerregionen sjælland strømmer passagerne ind i togene desuden er der siden to tusind og ni truffet politiske beslutninger om gigantiske investeringer i jernbanen det vil passagererne komme til at mærke de positive effekter af i de kommende år ja faktisk er investeringerne i jernbanen så store at der er mange der med rette efterhånden efterlyser vejinvesteringer men det er en helt anden sag vi kan tage ved en anden lejlighed men uden pålideligt rullende materiel går det ikke

ni og halvfems af den daværende sr regering og venstrefløjen man kunne derfor også

har haft en stor negativ effekt på togdriften

meget stor frustration for passagererne

senest er det kommet frem at der allerede i to tusind og ti blev konstateret revner i aksellejerne på ic4 det blev godt nok hemmeligholdt af dsb men problemet forsvandt jo ikke af den grund desuden er der voldsomme problemer med togcomputerne på ic4 og det kan ikke undre at tilliden til ic4 som et pålideligt tog efterhånden kan ligge på spidsen af en knappenål dsbs nuværende omfattende trafikkontrakt udløber udgangen af to tusind og fjorten det er derfor på høje tid at vi får lavet en politisk aftale med pejlemærker for fremtidens togdrift som grundlag for næste dsb kontrakt samt udbud af dele af togdriften i de kommende år et helt centralt element bag

beslutninger er naturligvis en robust materielplan der skal sikre en pålidelig og effektiv drift med andre ord sikre overholdelse af det løfte der er afgivet i køreplanen trods de allerede trufne beslutninger om elektrificering af banen er det en realitet at vi frem mod to tusind og fem og tyve fortsat er nødt til at basere en stor del af togdriften på dieselmateriel i venstre er vi stærkt skeptiske over for at dsb tilsyneladende fortsat satser på ansaldobredatogene som grundstamme i driften på kort sigt

ud at køre det synes vi er dybt bekymrende for passagererne

for skatteyderne der kommer til at smide endnu flere gode penge efter dårlige på denne baggrund vil vi kraftigt opfordre transportministeren til at der udarbejdes en alternativ materielplan en plan hvori der indgår en trinvis udfasning af ic4 togene startende med det samme vi kan ikke forsvare at basere togdriften frem mod to tusind og fem og tyve på disse skrantende tog vi må finde veje til at lukke hullet efter ic4 med pålideligt materiel specielt set i lyset af den forventede stigning i antallet af passagerer i de kommende femten år ud over at lave en robust materielplan dækkende de næste ti år

på køb af velafprøvede og driftsikre tog

lad os få lavet en sammenhængende robust materielstrategi

på kort og lang sigt og lad os få lavet en plan for afvikling af de italienske skandaletog på en måde der er så lempelig som mulig for både passagererne og skatteyderne jeg håber virkelig på at regeringen har viljen til at tage fat på den del venstre er klar til at påtage sig en del af ansvaret for oprydningen efter ic4 vi håber at de røde partier der i nitten

ni og halvfems gennemtrumfede det skæbnesvangre køb af ic4 også

på denne baggrund vil jeg gerne på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende

til vedtagelse folketinget konstaterer at materielsituationen på jernbanen frem til to tusind og fem og tyve

at blive utilfredsstillende på grund af vedvarende problemer upålidelige ic4 ic2 tog der er behov for en samlet robust materielplan dækkende perioden to tusind og femten

fem og tyve for togsæt lokomotiver og vogne det primære formål med materielplanen er at sikre passagererne en stabil togdrift og undgå yderligere tab af penge endvidere er der behov for en langsigtet materielstrategi dækkende perioden efter to tusind og fem og tyve hvor eldrevne tog for alvor kommer på banen planen skal udarbejdes med inddragelse af den fornødne eksterne ekspertbistand og tage højde for den forventede kraftige vækst i antallet af passagerer frem mod to tusind og tredive endvidere skal planen tage udgangspunkt i en snarlig trinvis udfasning af ic4 ic2 togene der

ordføreren

parat til at tage ansvar det lyder jo rigtig rigtig flot men en ting er ord en anden ting er handling kan venstres ordfører ikke prøve at forklare hvorfor det er at venstre ikke

venstre interesserer os for jernbanen det gjorde vi også i nitten ni og halvfems hvor vores politik var at få igangsat en massiv elektrificering men som sagt ville de røde partier det anderledes og det er ærgerligt siden har vi også interesseret os voldsomt for jernbanen det var

som bekendt os der havde regeringsmagten da vi

iværksatte infrastrukturfonden hvor to tredjedele af pengene faktisk blev brugt på jernbanen massive investeringer

køge ringsted til knap elleve milliard kroner og en lang række andre investeringer blev iværksat i vores regeringstid så jeg må afvise at det er nyt at venstre interesserer sig for jernbanen det har vi gjort hele tiden vi er også meget optaget af den elektrificering der nu finder sted og i forbindelse med

skal udfases det er dog et fremskridt i forhold til at venstre på

hvis det er sådan at man bare udfaser dem

de skal straksafskrives hvis det er at man bare udfaser dem

eksempel har seriøse togoperatører tilbudt at byde på eltogsdriften imellem københavn og esbjergsønderborg

villige til at levere togmateriel hvis man tager imod det ja så har man

fundet femten til tyve tog der kan findes andre måder at lukke det her hul på og en del af finansieringen kan da komme fra at vi standser ulykken med ic4 og lader være med dagligt at bruge rigtig mange penge på at

en togfond der sikrer at vi får en modernisering af dansk jernbane vi får elektrificeret vi får timeplan og man er også i fuld gang med at lægge en strategi for materielsituationen

nu er travlt optaget af at tale med andre at høre på mit svar vi kommer ikke til at basere fremtidens togdrift på

afskrive det over natten så vil man hænge på en stor udgift så til min ordførertale

aalborg banegård og stiger på toget for at komme en tur til

er der altså mulighed for at man skal stige om bord i et meget bedaget mr tog fra nitten

halvfjerdserne er man heldig

togfører stillet en mælkekasse frem med røde

termokander fra fra dsb

at lindre selv den værste oplevelse med de her gamle tog

det være sådan at man i fremtiden kommer til at stige ind i et elektrisk højhastighedstog

time hvis man stiger på i aalborg kan man være i aarhus en time efter i københavn tre timer efter man vil kunne gå på internettet og passe sit arbejde eller se en film eller man vil kunne læne sig tilbage og læse en god bog eller blunde lidt uden at blive forstyrret af bump fra gamle skinner de er nemlig nu blevet opgraderet sådan bliver fremtiden med regeringens togfond med togfonden

elektrificeringen af jernbanenettet og vi sikrer timeplanen

hvad så med materielsituationen hvad med togvogne og lokomotiver

i forbindelse med at der skal laves en kontrakt med dsb der er ingen tvivl om at der

lægges en langsigtet strategi for hvordan det her skal håndteres

inde hos dsb for at lave det her på en ordentlig måde og når man så har en plan der er klar ja så har ministeren også sikret at det skal være sådan at det bliver kvalitetssikret af eksterne kræfter ikke noget med at man bare tror at det

kvalitetssikres så vi er bombesikre på

beslutninger og kommer til at lave fejl som det er set før

hvad blandt andet herre kristian pihl lorentzen har sagt her på talerstolen

ic4 togene det ville vi alle sammen helst have været foruden det er derfor det er godt at den socialdemokratiske transportminister som en af de første har slået fast at vi skal have en anden strategi for det her

styr på de her ting på en anden måde tage hånd om det her

og en masse løfter men at vi rent faktisk får en håndtering af det her

indkøb af materiel

som er sket i generationer det bliver virkelig virkelig ambitiøst

vi også være sikre på at der er de rigtige betingelser i dsb ministeren har redegjort for at man arbejder meget målrettet og meget professionelt meget dedikeret på at få ryddet

de problemer der har været med dårlig økonomi bliver løst

gerne som socialdemokraternes ordfører ikke bare rose bestyrelse og direktion og ledelse men også rose de medarbejdere som må holde for for at få de her ting til at hænge sammen alle der er i dsb er i dag

at få genrejst dsb så vi får et stærkt dsb der kan håndtere fremtidens udfordringer der vil vi gerne sikre dem den bedste mulighed for også at håndtere materielsituationen og vi glæder os til at få indgået en kontrakt

som også indeholder og inkluderer hvordan vi får løst det her med togstrategien materielstrategien

hen behov for så vil oppositionen sige jamen det er meget godt med jeres langsigtede planer

og siger at man kan stige på mr tog skal der ikke ske noget nu og her

har vi netop indkøbt dobbeltdækkertog som sikrer at vi halverer afhængigheden af ic4 og vi sender også det klare signal at opstår der nye udfordringer

frem til to tusind og fem og tyve baseres på de upålidelige

ic2 tog der skal derfor gives dsb mulighed for for anskaffelse af erstatningsmateriel for

i det omfang disse tog ikke indsættes i fjern og regionaltrafikken som forventet endvidere er der behov for en langsigtet materielstrategi for perioden efter to tusind og fem og tyve hvor eltog for alvor kommer på banen materielstrategien skal tage højde for den forventede kraftige vækst i antallet af passagerer

fremsat på vegne af de blå partier og derfor ville jeg spørge

er det at socialdemokraterne ikke er indstillet på at der skal være en plan b hvor vi prøver

finde modsætningerne

løse tingene men ja der er da den forskel at i

betyde at man skal ud at realisere nogle penge ikke umiddelbart har derfor er det mest ansvarligt at gøre som vi har gjort nu

har sikret et dobbeltdækkermateriel og hvis der

vedtagelse men direkte at skrive at vi

om det det var netop det jeg fremhævede i min ordførertale og den fremstrakte hånd håber

ønsker en trinvis afvikling af ic4 som vi andre lægger op til fordi vi ikke tror

at det er en god idé at kaste flere gode penge efter dårlige

i en tid hvor der opdages revner i aksellejer og andre ting

skal have den risiko hængende over hovedet at de hænger på ic4

nu står vi her med et vedtagelse som

hvis der opstår situationer hvor vi ikke kan komme til at køre med ic4 i det omfang som vi har regnet

lave en ny strategi så må vi finde pengene til det så der er altså tænkt over de her ting vi

en masse penge man ikke havde

at lade være med at tage de her tab tjener man penge ved at lade være med at se virkeligheden i øjnene

set det der er essensen af den debat der ligesom har været og hvordan kan man tjene penge på at lade være med at nedskrive noget som

at man regnskabsteknisk skal levere de her penge hvis det er man vælger at afskrive

er ikke som herre villum christensen uddannet i regnskab og økonomi men jeg har fået et svar fra transportministeriet hvor de giver udtryk for at hvis det er sådan at man vælger at afskrive det

at vi får fordoblet passagertallet

tredive hvordan forestiller ordføreren sig

og en masse afskrivninger der endnu ikke er

hvilken bank eller hvor

eller de gamle ic3 tog som vel er nogle af de bedste vi har i dag

det medansvar for at bygge et godt fundament for fremtidens jernbane nemlig de skinner der skal køres på

op til operatøren at at komme med materiel og når der blev spurgt lidt til

staten skal komme med en pose penge som dsb kan købe nogle tog for

ligger i den formulering og det konflikter en lille smule med

jeg vil da sige ligesom herre villum christensen at jeg heller ikke

i dag på materielsiden er brandslukning det er ren brandslukning så køber vi syv og tres dobbeltdækkervogne

fordi vi syntes det var det mest perfekte tog

det var den mulighed der var for at lukke

netop så vi ikke på sjælland ville få en helt katastrofal

vi skal jo forhandle nye kontrakter

folkeparti er vi ikke sikre på at det er dsb der kan løse opgaven

hvis dsb som jeg har sagt det tidligere ikke har materiel til at køre alle de strækninger som de er sat til

godt tænke mig at transportministeriet kom med en materielstrategi og så må vi se hvor pengene skal komme fra og hvem der eventuelt skal komme med det her materiel

meget enig i at det skal være afprøvet materiel det skal være elmateriel noget som kører

en gang til skal opleve

prøve at være en lille smule klogere end resten af verden og prøve at opfinde den dybe tallerken en gang til og hver gang har det kostet skatteborgerne milliarder af kroner

som andre har prøvet af før os

vedtagelse for jeg tror et eller andet sted at vi alle sammen har nogle gode intentioner om at vi skal have noget

ordentlige tog at køre i men vi er måske lidt

tankevækkende når vi ved at antallet af passagerer vil vokse kraftigt i de kommende år så det er interessant og derfor vil jeg spørge herre kim christiansen om han er enig i at når man ikke har en robust materielplan og det er jo det vi beder om her i dag som konklusion på debatten så er det det bliver meget dyrt

dem der står og sælger tog kan jo godt følge med i hvad der sker og så er det ikke ligefrem sådan at priserne sænkes

vi simpelt hen nødt til at få lavet en plan der er robust således at vi får udfaset de

som jo alligevel ikke kommer ud at køre pålideligt det er jo det der adskiller os fra regeringspartierne de holder krampagtigt fast i ic4 og et håb om at de kan køre og der er vi nogle der har været med i mange år der er blevet meget skuffede

det gælder både udfordringer med dsbs materiel og selvfølgelig også udfordringer med dsbs økonomi heldigvis går det økonomisk bedre for dsb det vil jeg gerne rose dsb og alle deres ansatte for og vi har også løst nogle af de akutte behov der har været i forhold til materiellet da vi sidste år valgte at investere i

dobbeltdækkervogne syv og tres dobbeltdækkervogne samt ellokomotiver har vi sammen med df sf og enhedslisten sat penge af til og ellers skulle

det bliver der jo når den nuværende kontrakt udløber her ved dette års udgang

ved at udarbejde et udkast til den her strategi

ser vi fra radikal side naturligvis meget frem til det er vigtigt at den nye kontrakt udnytter

vi laver i disse år i at opgradere vores jernbanenet

regeringen df sf og enhedslisten i øvrigt har fremrykket i dag

gigantisk potentiale for hurtigere tog for mere pålidelige tog og for grønnere tog og det er fantastiske muligheder

skal vi selvfølgelig udnytte i materielstrategien

gentagelse og derfor betrygger det mig også når ministeren nævner at der skal være en grundig ekstern kvalitetssikring af det her arbejde vi skal have tog som er gennemtestede vi skal ikke ud at købe prototyper alene

selvfølgelig blive mindre afhængige af det er vi allerede blevet med indkøbet sidste år og det fortsætter

rigtig mange ting på tværs af partierne og det glæder mig

at vi radikale kan bakke op om

til vedtagelse som blev præsenteret af herre rasmus prehn

og alle de fine skinner men man sagde ikke ret meget om hvad man

for noget eltogsmateriel der skal køre

vi har lige set at ministeren nu vil overflytte ir4 tog

undrer sig over på sjælland så derfor er det ikke et udtryk for strudsepolitik man fokuserer jo på det lange sigt

tid end end tredive år det ved man

er noget der skal holde i rigtig rigtig mange år også når vi kommer til det tidspunkt

hele timemodellen er blevet indfaset og hele togfonden

selvfølgelig bliver man nødt til at kigge på det akutte det vil jeg meget gerne medgive

når vi skal ud at lave investeringer i milliardklassen

gik ud på at vi konkurrenceudsatte en betydelig del af togdriften dengang var de radikale meget opsatte på konkurrencen og

de radikale for en af løsningsmodellerne her i til at gøre os mere uafhængige af ic4 er jo netop at lade andre operatører komme på banen

i stedet for som der står i det her

det er dsb og kun dsb der skal have flere tog hvorfor har de radikale forladt den hidtidige gode politik om at der også kan komme konkurrenter på banen måske også med nogle pålidelige

det er da meget muligt at vi skal udbyde enkelte strækninger men præcis hvor mange og hvorledes synes jeg vi skal vende i forhandlingslokalet i fællesskab jeg håber at ministeren vil indkalde

vi står over for store investeringer målet er jo en kollektiv trafik af høj kvalitet med få aflysninger og

tog der kører til tiden kortere rejsetider høj komfort vil give bedre mobilitet for flere mennesker

et løft af den kollektive trafik opnås ved at stille skrappe men fair krav til dsb i den nye kontrakt

at se skal dsb være den bærende søjle i vores kollektive trafik men de skal jo også være i stand til

med timemodellen løfter vi dsbs drift og på den måde tiltrækker

dermed også en bedre driftsøkonomi og dermed igen en bedre økonomi til at

investere i nyt materiel

i sf er vi grundig trætte af den uholdbare situation omkring ic4 og ic2 togene

det er nødvendigt med en fremsynet strategi så vi ikke i en presset situation kan blive tvunget til kortsigtede investeringer

på et begreb fra en anden gren af vores transportverden

til at fungere der kan det enten være dsbs materiel eller

begreb de kalder monkeyshine og det består i at man har en gammel rusten skude som man giver en hurtig omgang maling men tæringen fortsætter inde bag ved

er massive investeringer og her åbner togfonden

det er

i dag har vi da oven i købet fremrykket investeringer for

ic4 og ic2 togene være så usikre at

den fremtidige strategi

om det forsøg i nordjylland hvis man kan lave noget sammen med

det kan spænde af så vil vi være åbne over for det men som udgangspunkt

det er naturligt at når man har en forespørgsel om materielsituationen og tak for det så kommer den jo lynhurtigt på grund af de problemer vi står i til at handle om

handle om den ret umulige situation som dsb

men jeg mener faktisk at politikerne eller vi politikere skal man

en situation har et meget stort ansvar for

er opstået jeg mener helt bestemt at der har været et voldsomt politisk pres på dsb nu igennem mange år

for så at sige at levere varen

forstået som ic4 derfor har vi

den manglende opsigelse af aftalen

togene blev voldsomt forsinkede derfor den manglende opsigelse af aftalen da togene ankom i en tilstand

i kontrakten derfor den efter min mening fuldkommen umulige aftale fra to tusind og ni om at overtage

og derfor den tillader jeg mig at sige underlige atkinsrapport fra to tusind og elleve tror jeg

som gør toget sundt og godt eller som i hvert fald udtaler at toget er sundt og godt på trods af at man havde fundet to hundrede nul eller fire hundrede fejl og uden at man havde sat ekspertise på og undersøgt togcomputeren i ic4 som efter vores opfattelse

man kan konstatere den modvilje der er

om fejl og mangler jeg tænker her på den skjulte rapport som også er blevet omtalt i dag om kasserne til hjullejerne jo ikke selve hjullejerne der er revner i det er kasserne der

fremtid på de danske skinner som vi jo løbende

modtager rapporter om og som vi har bedt om at få rapporter om jeg vil sige at enhedslisten

tabt tilliden til toget men spørgsmålet er så netop som det også

men de indgår rent faktisk i materielstrategien i i de næste ti år og det er

jo altså findes noget andet materiel og det skal samtidig gøres i en situation med nye sikkerhedsstandarder fra to tusind og sytten de såkaldte

straksafskrivning som der er tale om

er man jo også nødt til at have på plads

i forhold til dsbs økonomi i det hele taget at

man skulle foretage en gældssanering for vi mener ikke at dsb er stærk nok i øjeblikket rent økonomisk men der skal i hvert fald sikres midler til nye tog i det omfang

ic2 ikke kører som forventet og det har vi så ikke nogen tillid til at de kommer til

man kan leje tog man kan lease dem eller man kan købe dem og vi vil altså hellere bruge pengene

end reparere på noget som ikke kommer til at køre tilfredsstillende

på eksisterende materiel dobbeltdækkerne

togene skal man til at se på skal de levetidsforlænges en gang til de fik nye motorer i to tusind og seks

at løfte teknikken og komforten

et fuldstændig umuligt produkt at køre rundt med men i en eller anden form for spidsbelastning

gamle stinkende svinende lokomotiver men de er

vi køber ti tror jeg det blev til nye ellokomotiver ind ud over de her dobbeltdækkervogne

køber men der er man jo også nødt til at se på hvad man så

helt kan undvære transportministeriet

behov for en merkapacitet på cirka femtentusind siddepladser indtil to tusind og tyve og det svarer i øvrigt til hundrede

i andre lande er der tog dér der bliver udfaset

det er jo lige netop det som venstre og andre partier beder om en plan for vi er vel nødt til at få lavet en plan for

igen bliver grounded fuldstændig og kaldt tilbage til værkstederne vi har tidligere haft et bremseproblem der gjorde at de var grounded i månedsvis og vi har haft

en plan b hvor man simpelt hen beskriver konsekvenserne hvis vi er nødt til at

en anden plan det er jo det vi beder om som grundlag for de politiske forhandlinger om fremtidens togkontrakter er enhedslisten ikke enig i at det er uansvarligt hvis ikke vi forholder os til en situation hvor ic4 ikke kan køre

har dsb fået godkendt tres togsæt til persontransport

og derfor er det også vi lægger op til at det er man nødt til at gøre sig nogle tanker om og have

jeg kan forstå at dsb er på vej

materielstrategi den skal i høj grad omfatte de næste ti år

tage højde for at de ikke kommer til at køre som

i det omfang det måske var forventet der er man nødt til at have en plan b og derfor er det jo vigtigt at

og de penge skal dsb efter min mening sikres som jeg sagde i min ordførertale vi mener at dsb skal holdes skadesløs

hvad det nu bliver andre tog

materiel som de har i øjeblikket

så er herre henning hyllested inde på at der har været politisk pres på dsb

ic4 gennem årene ja det tror jeg det politiske pres startede vel i nitten

ni og halvfems da enhedslisten var med til at beslutte at pådutte

hvor venstre og enhedslisten jo var drivende kræfter

er tilfredse med at man har holdt vitale oplysninger skjult i den rapport

ledt frem til en helt anden konklusion i to tusind og elleve

brug for at placere et ansvar

men i det omfang de ikke kommer ud at køre og derfor ikke kan opfylde

og det skal der så bruges penge på de vil nødvendigvis

taget fra reparationerne af ic4 og ic2 og

det er jo naturligvis noget ejendommeligt noget at skulle forhandle kontrakt med en part som ikke er synderlig overbevisende i spørgsmålet om at kunne levere det nødvendige materiel og så er det endda formuleret ret mildt synes jeg

skal kunne betjene dobbelt så mange passagerer som det fremgår af planerne og passagermålsætningerne og samtidig har omkring

er kun nogle få måneder siden at vi så hvorledes ministeren måtte slukke den første ildebrand som det nu er blevet benævnt ved at købe de lejede syv og tres dobbeltdækkertog som kostede spidsen af en jetjager når man på den måde står med hatten i hånden og ikke har handlemuligheder så vi ved godt hvad der sker med prisen

ikke et ondt ord om ministerens ageren for det var jo nødvendigt

vi skal have en realistisk plan og derfor denne forespørgsel selv om man

i den højt besungne togfond med timemodel og så videre glemte at indregne anskaffelsen af de nødvendige superlyntog

vi altså nødt til at forholde os til denne del af ligningen også vi kan ikke flytte passagerer uden at have de nødvendige togsæt skinnerne gør det ikke alene har dsb

må der jo andre til og det håber jeg at ministeren vil notere sig når det stærkt

må man jo ud og låne det siger sig selv og inden man får et lån

vil bankerne naturligvis gerne se regnskaber

jeg tror altså desværre at de her banker er i stand til at se at den dårlige økonomi er endnu værre end det der umiddelbart fremgår af regnskaberne især når man tager højde for denne lille cowboyfinte eller

således at man ikke afskriver eller nedskriver

ic4 tog før de er gået i drift

plastik om så længe de står der i aarhus

i regnskabet til den negative side og så har man ligesom lukket øjnene for problemerne hvis deres retmæssige værdi blev regnskabsført

ville dsb nærme sig en fallit da det jo er milliarder og jeg har forstået

og det er et selskab som er utrolig gældstynget i forvejen derfor mener

vi med danmarkshistoriens vel nok største indkøbsskandale nogen sinde i rygsækken

en situation hvor det nærmer sig det hypotetiske at dsb vil være i stand til at levere på materielsiden

skatteborgerne skal til lommerne endnu en gang

handler om men det vil vi gerne undgå og det er den afklaring som vi ønsker med debatten

den klare opfordring til ministeren som vi er blevet enige om ved formuleringen af teksten fra

svesken på disken og være realistiske for man bliver altså ikke rigere af

kaste gode penge efter dårlige og vi ved jo

lidt i gang men reelt burde de jo stoppes fordi de kilometer er alt alt for dyre når

have de der ic4 tog til at køre

til at mangle det materiel så skal jeg høre i forhold til de indkøb af dobbeltdækkertog

kritiserede ordføreren også hvad er alternativet så hvor skulle de passagerer gå hen hvis vi ikke havde taget den her beslutning er det i

sig en indirekte kritik af den tidligere regering

en situation igen og det gør vi

havde en høj værdi så ville den jo gå nedenom og hjem

at gå ud i en konkurrencesituation det er også det dsb selv har har meddelt

erkender at der er så dårlig en økonomi at man ikke kan løfte det og at man har snydt lidt med regnskaberne for at sige

og se hvad de kan gøre i den her

alligevel ikke kan har man den store stat der kommer og siger det er også synd for jer i har jo gjort så meget godt

skaffe os togerstatninger på nuværende tidspunkt

ekstra tog de lejede dobbeltdækkere blev nu købt og det vil sige

ic4 tog som jeg tolker

at leje de tog man burde have købt dem men da man lejede

de der ti år siden var det jo fordi man dengang håbede på at ic4 togene kom til at rulle og køre problemfrit her i to tusind og fjorten

nye såkaldte tsier altså nye koncepter

i dag ved hvordan det marked vil være i to tusind og sytten og er der noget vi har lært af ic4 skandalen som

med at binde an på noget hvor vi ikke ved

vide hvordan togsættene vil udvikle sig det

den tid sådan set være afprøvet materiel

europæiske jernbaner så på den måde passer det jo

de lidt mindre komplicerede lokomotiver og vogne som det jo dobbeltdækkere det er lidt mindre kompliceret produktionstiden er også kortere

vil kunne skaffe et vist antal lokomotiver og vogne inden to tusind og sytten til enten køb eller leasing og mens jeg kritiserede at man valgte at lease eller leje

nærmer os det tidspunkt hvor vi skal omstille den danske togdrift endeligt til elektrificering

gå ud og købe dieseltog lige før man skal omstille til eltog er måske heller ikke det smarteste så der er en række skæringsdatoer foran os og det

jeg lige vil

haft de første sonderinger med partierne om hvad ordførerne vil vide

men realitetsforhandlingerne kommer til

efter sommeren for min skyld kunne vi godt have startet det tidligere men det havde krævet at der var en robust og godkendt

ikke

nu må vi så vise befolkningen at vi har lært af den sag derfor er det sådan

nogle ekstra måneder til at der kan leveres et produkt en materielstrategi fra dsbs side som er blåstemplet som har været igennem et syrebad fra

kvalitetskontrollen og dsb lægger man ikke fingrene imellem

det skal være et syrebad det skal være et nåleøje for dsb at komme igennem og først når de

realitetsforhandlinger om kontrakten til allersidst

præcisere de tog vi skal købe skal ikke udvikles til danmark det kan lyde forjættende og lækkert og sjovt og fantasifuldt og hvad kunne vi ikke få købt af lækre spændende ting

den vej har man prøvet at gå ned ad og det endte galt derfor skal det være nogle tog som enten kører på de europæiske skinner og hvor børnesygdommene er håndteret

se om de er tilfredsstillende og hvordan de performer og så

indgået kontrakt og hvor danmark så vil kunne lægge sig i slipstrømmen af sådan et indkøb hvis vi gør det

muligheder for at designe

skal køre i men mon ikke danskerne allerhelst vil have at de tog kan køre og mon ikke også

kan leve med den komfort som man kan i hele resten af europa

er det ikke allerede nu i henhold til den debat vi har haft i dag vi skal spørge dsb

af materiel de kan sætte ind for at afhjælpe

som kan sættes ind til at afhjælpe den der situation og det aktualiserer jo i virkeligheden

lave et bredt forlig om også den sag hvis det kan lade sig gøre og det kræver også folketingets velvilje selvfølgelig men det reguleres i kontrakten og som det er nu overholder dsb de krav

så hvis man som parti vil skærpe disse krav er

at

skal være siddeplads til alle

nogle helt specielle kortere afgange i nogle helt specielle spidsbelastningsperioder men som hovedregel

hvis dsb ikke er i stand til at indsætte materiel hvor man kan afhjælpe det at folk står én ting er at man overholder kontrakten javel

også godt som serviceorganisation være interesseret i at sige det er ikke rimeligt og vi kan godt køre ud over kontrakten det har man trods alt kunnet gøre andre områder

tænkte kunne være interessante allerede nu at stille dsb over for

om regeringen er indstillet på at lave en plan b der indbefatter en trinvis udfasning af ic4 for vi har to og firs

sådan er situationen men det fordrer jo

gode penge til en dyr og desperat opgradering af de

er omkring tyve der kører nu hvor mange mener ministeren man skal

så glemme de sidste to og fyrre eller

fuldkommen afhængige af ic4 tog

vedtagelse som også regeringspartierne

dsb skal gives mulighed for anskaffelse af erstatningsmateriel for ic4 og ic2 togene i det omfang disse tog ikke indsættes i fjern og regionaltrafikken så er det jo en erklæring om at den øvelse som det lykkedes at lave for to måneder siden hvor man halverede afhængigheden af ic4 togene

lave igen hvis det viser sig at det bliver

til esbjergkørslen når der engang skal køres med eltog frem for at lade konkurrenter få lov til at byde hvad er det så for nogle tog der skal erstatte disse

ir4 tog på sjælland det er jo ikke dobbeltdækkerne som ikke giver flere pladser og hvad mener ministeren vi skal når deutsche bahn udrangerer de nuværende ice

hamburg de skal jo snart udfases hvad mener ministeren skal ske der endelig

vi havde selvfølgelig håbet på at komme i gang for længe siden

forståelse for at at vi skal afvente en robust materielplan for det er grundlaget men når vi nu venter til efter sommerferien er konsekvensen så ikke

er nødt til at forlænge dsbs nuværende kontrakt hvis

at de politiske aftaler kan implementeres i en ny kontrakt

er den udsættelse et et udtryk for

sommerferien så er det fordi der endnu ikke er et produkt fra dsb som har det blå det blå stempel som jeg synes er forudsætningen for

skal være udbud af visse strækninger

endda gratis så må vi jo se på en konkurrence

det nytter jo ikke noget at vi bruger en masse anlægskroner på skinner og de

nødt til at sikre at vi kan indfri løfterne i køreplanerne

er lagt op til en bred politisk aftale jeg glæder mig meget til forhandlingerne efter sommerferien hvor vi så

har brug for en plan b vi kan ikke bare kaste

kaste flere gode penge efter dårlige end allerhøjst nødvendigt det er slemt nok endda så på vegne af

esbjerg københavn og hvad ved jeg det var

hvis hvis det virkelig skal til at være realiteten er der så ikke behov for en materielstrategi

en materielstrategi de stiller op med

af alt hvad der er af tog i det her land

lade det indgå på en eller skæg måde

i princippet lige meget men sådan er det nok ikke i herre henning hyllesteds verden

hvis andre vil ind at køre tog skal de dokumentere at de har pålideligt materiel det er ganske ens for alle der ønsker at operere på de danske baner hvad enten det er dsb eller konkurrenter

tyskland og så netop kan give et godt

kan nyttiggøre noget overskudsmateriel

tvunget til at skulle bruge det statslige materiel der

være i en stor pulje derfor synes vi ikke man skal man skal se så firkantet på det men vælge nogle gode praktiske løsninger det her er ikke ideologi og det er ikke atomfysik det handler om at definere hvilken togkørsel vi vil have

på markedet og se hvem der kan løse opgaven og